at han fra og med den seksogtyvende februar to tusind og atten atter kan give møde i tinget tina boels hverv som midlertidigt medlem af folketinget ophører fra nævnte dato at regne i dag er der følgende anmeldelser ministeren for offentlig innovation lovforslag nummer

mattias tesfaye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

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling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

er forkastet herefter

tretten stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om

af et mindretal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

også fuldt forståeligt taler vi om hvordan vi kan øge sikkerheden og være tilstrækkelig forsigtige når det drejer sig om it systemer informationssystemer og netsystemer i sundhedsvæsenet såvel som når vi taler om informationssystemer på alle mulige andre områder derfor er det rigtig godt og fornuftigt at man i

i folkemunde kaldes for nis direktivet hvis formål er at man hele tiden skal sikre

undgår hændelser eller forstyrrelser som kan få negativ indflydelse på behandlingssystemer og pleje og patientsikkerhed i de nationale

sundhedsvæsener i det hele taget derfor er der foreslået i det her direktiv som vi nu skal implementere i dansk lovgivning at offentlige og private enheder som leverer den her form for tjenester til sundhedsvæsenet

skal træffe nødvendige og passende forholdsregler både teknisk og organisatorisk i forhold til

sikkerheden det er

der bliver også en reference over til center for cybersikkerhed som vi jo også nødvendigvis skal have og som der nødvendigvis skal være en tæt dialog med om

eventuelle hændelser og

sikret en ordentlig læring af

ifølge det her direktiv sådan at

leve op til det der er lovens indhold og der bliver også oprettet en tilsynsmyndighed i forhold til

de operatører som leverer det man i direktivet kalder for væsentlige tjenester

sundhedsdatastyrelsen og de er også et element i det men det er forankret i sundheds og ældreministeriet sundhedsministeren kan bede sundhedsdatastyrelsen om

lave nogle af de tilsyn og kontroldele

socialdemokratiet støtter det her lovforslag og vi synes at nis direktivet generelt er rigtig godt vi ved jo

at loven er på plads og rammerne på papiret er i orden

finder sted det er forståeligt når der fra tid til anden er diskussioner af om sikkerhed og forsigtighed er håndhævet godt nok jeg kan sige at

som sundhedsordførere også bliver orienteret af sundheds

og sundhedsministeren på området og det er rigtig godt at der er blevet lagt en praksis ind på den her måde

vi bærer alle sammen et meget stort ansvar

implementeringen af det her direktiv placerer jo altså ansvaret i sundheds

og i center for cybersikkerhed så vi støtter det her lovforslag og synes at det er et fint lovforslag tak

nis er en forkortelse af net og informationssystemer

forkortelser i en tid hvor patientdata netsikkerhed er en væsentlig del af vores kommunikationssystem

se nødvendigt at vi sikrer at

og formålet med at vi nu

for net og informationssystemer inden for sundhedssektoren for at undgå hændelser der forstyrrer behandling pleje og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet alle offentlige og private aktører der leverer tjenester til sundhedsvæsenet er derfor også ansvarlige for at

den sikkerhed der er nødvendig nødvendig sker der udfald

er det netop pålagt disse institutioner at underrette både sundhedsministeren og center for cybersikkerhed danskere som er i kontakt med sundhedsvæsenet skal føle sig trygge når de får brug for en behandling og derfor ser vi det her som en vigtig del

hele vores it system i går kunne vi netop høre kritik fra statsrevisorerne af at flere af de offentlige institutioner ikke var sikre nok

til ransomware angreb det vil sige at statsrevisorerne fandt at for eksempel

beskyttelse ikke var tilfredsstillende

hvor sårbar man kan være i et system hvor der ligger rigtig mange oplysninger om patienter hvilket vi nok

og kommunikationssystemer som vi har derfor tilslutter vi os dette

cybersikkerhed er ikke kun en national men i høj grad også en international problemstilling

det god mening at vi i dag førstebehandler et lovforslag hvor netop net og informationssikkerhed i vores computersystemer implementeres via et eu direktiv så vi i eu opnår samme høje sikkerhedsniveau ikke bare inden for sundhedsområdet men også inden for områder så forskellige som drikkevandsforsyning finansiel struktur og søfart for nu blot at nævne et par eksempler

samfund men også for hver enkelt af os at en digital tidsalder er på mange måder

hverdag vi kan fremstille tandkroner til hver enkelt af os digitalt vi kan følge operationer online og lære af hinanden ligesom vi kan lagre vores personlige oplysninger fra vugge til krukke eller som genom i en enkelt fil ingen behøver at stå på hovedet i støvede arkivskabe for at finde gamle oplysninger frem velkommen til fagre nye

med de bedste intentioner og desværre også til dem som kun har ét formål nemlig at sabotere ødelægge og misbruge dem skal vi bremse så de ikke kommer i mål med hverken hacking eller misbrug mange husker nok hackerangrebet tilbage i to tusind og tretten mod politiets edb registre

adgang til millioner af danske cpr numre det globale

på mærsk som har kostet virksomheden op mod to milliard

ja listerne er desværre lange

bliver nødt til at tage bestik af situationen i vores fagre nye verden så vi alle sammen

er afgørende og væsentlige for opretholdelsen af kritiske samfundsmæssige eller økonomiske aktiviteter inden for sundhedssektoren skal kunne opretholdes operatører af væsentlige tjenester skal fremover træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger ligesom operatøren skal underrette den kompetente myndighed hvis der sker hændelser der har væsentlige konsekvenser for tjenesten jeg bliver bekymret når jeg kan læse i avisen at de praktiserende lægers it sikkerhed er hullet at softwaren ikke er opdateret

og at de passwords som bruges på de danske lægeklinikker er for simple et cpr nummer i de forkerte hænder kan have store konsekvenser for ejeren af cpr nummeret identitetstyveri

også lægerne en forpligtelse til at passe på det handler jo i den grad om tillid til hele vores sundhedsvæsen og ikke blot til den enkelte læge nis direktivet skal være implementeret i dansk lov senest den tiende maj i år så nu er det om at få strammet bardunerne fra øst til vest så alle kan melde klar og sikre at vi er på omgangshøjde med sikkerhedsniveauerne for net og informationssystemer i hele eu lad mig afslutningsvis slå fast at vi fra venstres side er trygge ved at tilsynsmyndigheden primært ligger hos sundhedsdatastyrelsen og datatilsynet venstre kan støtte lovforslaget som fremsat og jeg skal hilse fra den konservative ordfører som desværre er syg i dag

for at det her lovforslag handler om at

implementere et direktiv fra eu som handler om at sikre

sikkerhedsniveau for for net og informationssystemer som vi har inden for sundhedsvæsenet det er selvfølgelig meget vigtigt at vi gør det og intentionen er rigtig god det fremgår også at det i danmark vil være forsvarets efterretningstjeneste i form af center for cybersikkerhed som vil skulle løfte opgaven som

hvor man blandt andet skal håndtere indberetninger om nogle af de væsentlige hændelser der kan komme

csirt der er flere høringssvar

også hvis man kigger på tværs af nogle af de andre områder for det her direktiv skal jo ikke kun implementeres på sundhedsområdet det skal også implementeres på blandt andet transportområdet og på erhvervsområdet og der kan vi se at der er nogle af de samme bekymringer samme høringssvar som går igen det er blandt andet institut for menneskerettigheder som peger på at det kan være problematisk fordi forsvarets efterretningstjeneste opererer under nogle andre regler

det handler blandt andet om offentlighedsloven persondataloven og forvaltningsloven derfor er det vores holdning at den her opgave med at være det nationale kontaktpunkt i danmark

når det handler om sikkerheden i de her civile samfundsstrukturer

også bør blive varetaget af en civil myndighed og altså ikke forsvarets efterretningstjeneste alternativt

stille nogle krav som gør at de databeskyttelsesregler der skal være på det her område skal gælde for de her data så

det her direktiv og på vores område har vi jo

belyst yderligere

vi er positive over for lovforslagets intentioner om at sikre et

vil vi altså spørge mere ind til den her del om forsvarets efterretningstjenestes rolle

til det specifikke som it politisk forening skriver om at de mener at der kan være i tvivl om om man overhovedet lever op til direktivets

skal implementere de såkaldte nis direktiv i dansk lovgivning på sundhedsområdet nis direktivet skal sikre en høj grad af informationssikkerhed inden for en række forskellige sektorer på sundhedsområdet har det ekstremt stor betydning at borgerne kan have tillid til at deres data er tilstrækkeligt beskyttet det kan undergrave tilliden

infrastruktur er i orden forslaget har mindre betydning for sundhedsoperatører da de i forvejen skal leve op til et højt sikkerhedsniveau

for pernille schnoor sundhedssektoren er i den grad afhængig af et velfungerende og sikkert system og det gælder blandt andet

praksissektoren og den kommunale pleje alternativet er derfor positive over for nis direktivet da det vil styrke datasikkerheden i sundhedsvæsenet men vi er ligesom andre ordførere og partier kritiske over for implementeringen af det grundlæggende er vi kritiske over for regeringens placering af opgaven hos forsvarets efterretningstjeneste da fe er undtaget fra de eu retlige regler om databeskyttelse der netop stilles krav til i direktivet den danske implementering risikerer altså at gå direkte imod nis direktivet det synes vi er problematisk og vil spørge nærmere ind til i udvalgsbehandlingen

det her lovforslag har jo som rigtig mange ordførere nu har

gennemgået til formål at implementere

en del af direktivet for net

flere andre at det er helt oplagt at når vores samfund og offentlige institutioner det har vi også set eksempler på bliver mere og mere digitaliseret

jeg mener vi har set eksempler på at det område i de senere

det her lovforslag skal sætte ind

net og informationssikkerhed i sundhedssektoren det er godt

sagt indtil flere gange nu at det her lovforslag skal implementere det såkaldte nis direktiv og at formålet med direktivet er at sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net og informationssystemer for energi transport bank finans og altså også for sundhedssektoren som vi så behandler her med direktivet skal medlemsstaterne udpege en eller flere nationale kompetente myndigheder for sikkerheden i net og informationssystemer i de pågældende sektorer til at varetage funktionen som tilsynsmyndighed og her udpeges så sundhedsdatastyrelsen på sundhedsområdet men derudover skal medlemsstaterne også udpege myndigheder til at varetage funktionen

nationalt centralt kontaktpunkt dels

til at varetage it sikkerhedshændelser i danmark vil man med implementeringen kun udpege ét kontaktpunkt og én csirt som skal være under center for cybersikkerhed som så skal tage sig af en række funktioner det er rigtig fint at regeringen vil implementere direktivet og vigtigt med et højt sikkerhedsniveau men til gengæld ret kritisabelt at man lægger det nationale centrale kontaktpunkt og

center for cybersikkerhed i forsvarets efterretningstjeneste

så både it politisk forening og institut for menneskerettigheder er meget kritiske i deres høringssvar

vi naturligvis for at implementere direktivet men ligesom vi har sagt på de andre ressortområder hvor direktivet også skal implementeres er vi kritiske over for at det centrale kontaktpunkt og csirt skal ligge under center for cybersikkerhed vi håber derfor også at vi i udvalgsbehandlingen kan få en drøftelse af de kritikpunkter der har været og som fagfolk med rette har

til lovforslaget lovforslaget implementerer jo

mange af jer har været inde på dele af europa parlamentets og rådets direktiv

sjette juli to tusind og seksten om foranstaltninger der skal sikre et højt fælles sikkerhedsniveau for net og informationssystemer i hele den europæiske

det vi behandler i dag er jo så det der gælder inden for sundhedssektoren

om at nis direktivet er en central del af europa kommissionens omfattende cyberpakke som har det overordnede formål at skabe modstandsdygtighed og afskrækkelse og forsvare det fælleseuropæiske område mod cybertrusler og dermed også øge de europæiske borgeres tillid til digitale løsninger i danmark

implementerer vi direktivet sektorvis og det gør vi i høj grad sådan at kravene og de dele der implementeres

her tilfælde sundhedsområdet som jo alt andet lige er anderledes end transportområdet og nogle af de andre områder der også sektorvis implementerer

øget afhængighed af digitale løsninger giver også en øget sårbarhed over for hændelser der kan betyde at sundhedsvæsenet ikke kan opretholde det nødvendige funktionsniveau ser vi bare lige over nordsøen til storbritannien

de sidste år hvordan et hackerangreb lagde sundhedsvæsenet

forsvandt og behandlinger måtte udskydes og mange bekymrede sig om hvorvidt deres sundhedsdata var blevet kompromitteret om de var blevet stjålet og hvis hænder de var faldet i

året sidste år var mærsk udsat for et verdensomspændende hackerangreb som også

meget alvorlige konsekvenser i form af nedlukning i flere dage og et meget stort økonomisk tab for virksomheden så når vi kigger på det

er det her bestemt ikke et område vi kan tage let på sundhedssektoren kræver at vi også har et øget fokus på sikkerhed i vores digitale systemer sidste år stod et enigt folketing bag at vedtage syv principper for brug af sundhedsdata de første af de principper handler i høj grad

jeg ser jo også nis direktivet og implementeringen i den danske lovgivning som et af de mange skridt og vigtige skridt vi skal tage for at beskytte danskernes helbredsoplysninger og at sikre et mere velfungerende sundhedsvæsen senest har vi med finansloven sammen med dansk folkeparti løftet cyber og informationssikkerheden i sundhedssektoren økonomisk og det er også vigtigt

at sikre implementeringen at vi ikke bare har de lovgivningsmæssige rammer

også konkret sikrer at det bliver ført ud i livet det her lovforslag har fokus på hvordan vi i danmark kan opretholde et

vi skal også med lovforslaget sikre de digitale tjenester der er væsentlige i sundhedsvæsenet det indebærer jo også jævnfør lovforslaget at de operatører som leverer tjenester og som er væsentlige for at opretholde behandling og pleje i sundhedsvæsenet via et net og informationssystem

skulle arbejde risikobaseret og også arbejde mere med

sikkerhedshåndtering konkret betyder det at de skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger

derfor er der jo også en diskussion om hvad økonomien er i det her lovforslaget medfører desuden at operatørerne hurtigst muligt skal underrette sundhedsdatastyrelsen og center for cybersikkerhed

får sundhedsdatastyrelsen mulighed for at indsamle viden om de hændelser der sker i sundhedsvæsenet og center for cybersikkerhed får mulighed for at reagere og om muligt

internt i landet med lovforslaget

derudover et statsligt tilsyn som vil blive delegeret til sundhedsdatastyrelsen sundhedsdatastyrelsen er efter vores opfattelse den institution på sundhedsområdet som allerede i dag varetager roller vedrørende informationssikkerhed og har kompetencer på området

tilsynet tilsynet vil

også skulle sikre at operatørerne overholder et sikkerhedsniveau der står mål med risikoen det her tilsyn med operatører og underretningspligten i forbindelse med sikkerhedstrusler

og sikkerhedshændelser hvor underretninger også vil skulle gå

sundhedsdatastyrelsen men også til center for cybersikkerhed skal jo i høj grad være med til

at beskytte os mod hændelser og

forventer og håber at loven vil bidrage til at vi kan opretholde et robust og sikkert sundhedsvæsen hvor driften kan opretholdes og hvor borgerne også har tillid til de digitale løsninger som vi har i sundhedsvæsenet for vi kommer til at se mange flere af dem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

den skal hele tiden sørge for at give de bedste rammer

sundhedspolitikken i danmark for patienternes sikkerhed og patienternes

frem til det her lovforslag om oprettelsen af et nationalt genomcenter og hvad er det så det drejer sig om det drejer sig jo om at

en rivende udvikling i den medicinske behandling og derfor bliver vi nødt til have nogle strukturer i vores sundhedsvæsen som også kan rumme de nyeste

omtalt som personlig medicin og hvad er så personlig medicin det er medicin hvor man med meget meget større sikkerhed end det

medicinen virker eller ej mange siger at

den kræftmedicin vi giver kræftpatienterne ikke virker

måske kun en femtedel af patienterne får glæde af det men alle

fordi man med baggrund i den enkelte persons gener som man altså laver en test af

nu kan sige med meget stor præcision at medicinen vil virke derfor er der nu behov for at vi ændrer sundhedsloven

have flere formål

sikre at alle de

også bliver forvaltet og administreret på en sikker

er sådan i dag at der ude på mange af landets hospitaler bliver lavet

at alle oplysningerne bliver sendt til det nationale genomcenter hvor man på absolut bedste og mest sikre måde opbevarer de her data det er for sikkerhedens skyld

den her samling som altså ligger i det nationale genomcenter

noget så væsentligt som et genmateriale og de oplysninger som er forbundet med at der er lavet en gentest

vi har arbejdet meget grundigt politisk med det her lovforslag nogle havde gerne set at det var blevet fremlagt tidligere fra socialdemokratisk side er vi meget tilfredse med at

så grundig en politisk bearbejdning af det her lovforslag der er lavet mange justeringer og ændringer frem mod lovforslaget som det ligger nu som er gode og som er nødvendige derfor ser vi også med stor tilfredshed at der er en meget meget bred politisk aftale bag

udvikle og drive en fælles landsdækkende informationsstruktur for den personlige medicin som jeg omtalte tidligere

skal sikre fortroligheden og som også skal sørge for at tage

udviklingstiltag inden for området for det her er et område hvor

selvbestemmelse sådan at man

oplysninger som ligger i det nationale genomcenter kun må bruges i

genomsekventering det foregår naturligvis anonymiseret og krypteret med al den sikkerhed der er

man kan bruge det i forskningsmæssige sammenhænge jeg har to citater som jeg meget gerne vil understøtte

det ene kommer fra direktøren for danske patienter morten freil danske patienter er en paraplyorganisation for næsten alle patientorganisationer i danmark

af medicin rummer et kæmpe potentiale for patienterne der i fremtiden kan få mere målrettet behandling i stedet for at skulle gå gennem lange forløb med medicin der ikke virker

fakulteter i danmark og citatet lyder som dekaner på landets fire sundhedsvidenskabelige fakulteter med ansvar for de lægefaglige uddannelser bakker vi fuldt op om arbejdet med at etablere det nationale genom center som vi anser for at være en vigtig forudsætning for fremtidens forskning og patientbehandling

og der har været kritiske røster

og om at det her var et spørgsmål om at alle blot kunne få del i de data der ligger og som jo naturligvis hvis ikke de er krypterede og sikrede kan være meget følsomme at få ud i det brede samfund jeg mener at vi med det her lovforslag har taget alle de mulige foranstaltninger og at loven også sikrer at vi fremover

bygge sikkerheden på den nyeste teknologi sådan at vi giver en reel sikkerhed og tryghed til borgerne jeg mener det her øger selvbestemmelsen den enkeltes rettigheder og sikkerheden mener vi også som det er berammet her er på plads

det der har været vigtigt i den sidste del af lovforslagets bearbejdning har været at få klarlagt

snævre rammer for hvordan anvendelsen af data

spørgsmål om at data kunne falde i de forkerte hænder eksempelvis forsikringsselskabernes jeg er superglad for at vi har fået præciseret og slået fast med syvtommersøm

lovgivning der separat siger at det må man ikke

også fået det skrevet ind her så altså så tydeligt som jeg her fra

der har bidraget utrolig konstruktivt frem mod det her lovforslag lad det være ordene fra socialdemokratiet og som i kan høre

rigtig god og oplysende gennemgang af det vi har holdt flere møder med

kontra den sundhed man kan få i fremtiden

jeg sige at det betyder rigtig meget for os

se os selv i men vi har stadig væk nogle

vi sikrer at folk ved at det her ikke drejer sig om at man bare tager folks data og bruger dem som man har lyst til og sælger dem til hvem

genomcenter det er ikke af gamle prøver

netop fordi jeg havde glemt nogle nogle ord

selve hjemmesiden

forståeligt derfor har vi også fået

og lægen siger her ville

at analysere dine gener for at

få den rigtige medicin for den sygdom du nu har

en blanket man kan skrive under på

sådan at vi også sikrer at det her bliver en realitet for

vil se i fremtiden netop når det

med kræftbehandling og i stedet for at

skyde med og derved vil kunne få ram på kræften med det samme

med det tidligere forslag vi skal have et

være den konsekvens skal vi selvfølgelig også kunne oplyse borgerne om

lovforslaget fastsætter en stram ramme for anvendelse af genetiske oplysninger i selvbestemmelse

diagnostik herunder til at få foretaget en genomsekventering det er aftalt at den gældende retstilstand skal beskrives uddybende og at kravene til samtykke skal præciseres herunder at patienten i den forbindelse skal modtage information om patientens selvbestemmelsesret der kan kun indberettes genomsekventeringer der er foretaget efter oprettelsen af

vi ganske tilfreds med så vi er i hvert fald positive og ser frem til den videre behandling i udvalget

om et nyt nationalt genomcenter et nyt nationalt genomcenter ja det lyder næsten som taget ud af en science fiction fortælling

i dag har mulighed for at designe medicin og behandling specifikt og målrette til hver enkelt af os ud fra vores helt eget unikke genom en fantastisk mulighed for de mennesker som lider af en alvorlig måske en arvelig sygdom og som ingen for blot en kort årrække siden havde troet det ville være muligt at behandle eller at

skizofrenipatienter

på patientgrupper som i mange tilfælde kan have glæde af behandling med personlig medicin defineret ud fra en gensekvens

at ikke al medicin virker på alle patienter ja faktisk ved vi at op imod fem og halvfjerds procent af kræftpatienterne oplever at deres første behandling ikke virker og med personlig medicin er der potentiale for at nedbringe det tal

hele tre og firs procent af danskerne svarer i en undersøgelse foretaget af sundheds og ældreministeriet at man ville sige ja tak til en gentest hvis man fik tilbud som led i en sygdomsbehandling men vores gener kan jo ikke kun bruges til at

generne kan også bruges til at hjælpe os med at identificere sygdomme og forebygge mennesker der bærer på gener som koder for alvorlige arvelige sygdomme har mulighed for genetisk rådgivning hvis de for eksempel ønsker at få børn mennesker der bærer på gener som koder for alvorlige arvelige sygdomme har mulighed for at få deres familie undersøgt så man kan forebygge og sætte ind med tidlig behandling og redde liv eller sikre en forbedret livskvalitet

da min far pludselig for ti år siden helt uventet døde havde ingen i familien tænkt på at baggrunden for hans død kunne findes i familiens gener

en gave at finde ud af årsagen jeg er mor til tre

fået lavet en gentest at jeg har arvet min fars syge

til mødt med spørgsmål om for eksempel forsikringsselskaber og arbejdsgivere og om jeg har følt mig presset til at afgive oplysninger og svaret er

mange myter forbundet med et nationalt genomcenter og hvad det er for en størrelse og jeg undrer mig af og til

seneste måneder modtaget et meget stort antal mails med påstande som ligger langt fra virkeligheden lad mig komme med et eksempel jeg citerer

som indebærer at staten vil kortlægge mine og øvrige danskeres personlige data og gemme dem til evig tid uden vores samtykke citat slut et citat som i øvrigt minder om essensen af det høringssvar som er fremsendt af dansk selskab for almen medicin som argumenterer i retning af at staten med lovforslaget vil kortlægge alle danskeres personlige genom og skriver jeg citerer lovforslaget tillader at danskernes dna sekvenser ved påbud indsamles

i en central database uden forudgående inddragelse af patienterne

sige det tydeligt nok behandling i sundhedsvæsenet kræver samtykke

mulighederne for samtykke har været afgørende for os i venstre man skal som patient have mulighed for at sige nej tak til en genanalyse og man skal have mulighed for at sige ja tak til en genanalyse og samtidig sikre sig at data kun bruges til egen behandling og naturligvis skal man også mulighed for at sige ja tak til en genanalyse

og til forskning i pseudonymiseret form

en afgørende faktor at danske patienter kan bidrage data som vi alle sammen kan lære af

jeg har med stor tilfredshed noteret mig at både lægeforeningen og danske patienter er positive

det fine samarbejde der har været i forbindelse med de mange overvejelser og diskussioner vi politisk har haft under processen med færdiggørelsen af lovforslaget lad mig afslutningsvis slå fast

for os i venstre er en afgørende forudsætning for oprettelsen af genomcentret vi indsamler allerede data i dag men på regionalt niveau konsekvensen er en vis uensartethed i forhold til sikkerhedsniveauet med det nye center

blive pseudonymiseret og sikkerheden vil blive øget og ensartet vi må og skal passe på danskernes sundhedsdata med strategien for personlig medicin og med en prioritering på hundrede million kroner på finansloven for to tusind og sytten har det nationale genom center de bedste muligheder for at komme godt fra start og bidrage til bedre behandling forebyggelse og diagnostik af både nutidens og fremtidens patienter venstre kan støtte lovforslaget og jeg skal hilse fra den konservative ordfører som desværre er blevet syg og sige at det konservative folkeparti også støtter

og værdifuld viden det kan man

allerede i dag i sundhedsvæsenet og det gør man naturligvis også allerede i dag det lovforslaget her handler om er at etablere en ny infrastruktur omkring de processer ministeren foreslår et nationalt genomcenter hvor data fra de mennesker som får kortlagt deres genom enten i forbindelse med behandling eller i forbindelse med forskning skal indgå det skal desuden være muligt at kunne samkøre genomoplysninger med sundhedsdata fra mange andre registre patientjournaler

det kan rumme viden viden

risikoen for fremtidige alvorlige sygdomme det kan rumme viden om hvem man er i familie med hvis man nu for eksempel ikke ved det i forvejen og godt forstå at dette lovforslag er blevet mødt med en vis skepsis og også en vis kritik er der nu tilstrækkelig sikkerhed omkring opbevaringen af disse følsomme oplysninger

nu selv kontrol over sine egne data kan mine data blive brugt til helt andre formål end min egen behandling for eksempel af private firmaer eller forsikringsselskaber

det er min holdning og det er enhedslistens holdning

personfølsomme oplysninger for eksempel også de oplysninger vi taler om her i udgangspunktet tilhører den enkelte borger selv og det hører med til privatlivets fred at tilgår dybt personfølsomme oplysninger

for at kunne få foretaget en kortlægning af genomet

det lovforslag der ligger her

det halter for selv om man skal give samtykke til at få kortlagt sit genom i forbindelse med behandling

forskes i det efterfølgende

man kan frabede sig det efterfølgende men jeg synes

når vi ikke spørger folk om de ønsker at deres data skal indgå

samtykke til at få kortlagt sit genom i forbindelse med behandling og

samtykke til forskning det vil vi selvfølgelig stille et ændringsforslag

kontrollere hvad der sker med de data som er personfølsomme

hvorpå vi kan bevare tilliden til at personfølsomme oplysninger behandles i respekt for den enkelte

meget meget gerne vil deltage i forskning og bidrage med deres data derfor synes jeg det er helt oplagt at vi også beder om et samtykke til det et andet tema som vi har fremdraget

handler om det videnskabsetiske element der er ingen tvivl om

i genomer kan bidrage med en vigtig viden men det kan også åbne op for rigtig mange etiske spørgsmål

forsvarligt at forske i når det handler om vores genetik og derfor synes er en stor mangel at

så bliver der foretaget en videnskabsetisk vurdering som vi kender det fra andre områder på sundhedsområdet

etiske råd og national videnskabsetisk komité fremhæver i deres høringssvar og det vil vi også stille ændringsforslag om

er fornuftigt at sikre en bedre infrastruktur omkring genomsekventering end den nuværende jeg synes det er vigtigt at sige sådan som en anden af mine kollegaer også sagde at sikkerheden i ikke specielt god og så gælder det formentlig også at kapaciteten

heller ikke er tilstrækkelig men jeg synes ikke at borgerens selvbestemmelse står stærkt nok i det forslag vi har her

er vores egne og at vi selv skal hvad der skal ske med dem men jeg undrer mig

fremgår lige præcis

tid skal udfylde den

og endda uden cpr nummer

og det handler om at jeg ikke synes det står stærkt nok jeg synes der skal være et udtrykkeligt samtykke til forskning og det er der jo ikke med den nuværende aftale det er rigtigt at der er en mulighed for at frabede sig det efterfølgende men det ligger som noget implicit

lader sine data indgå i dag kender vi allerede vævsanvendelsesregisteret en anden ordfører nævnte det også desværre er der så mange der kender til det det kan vi jo håbe bliver bedre det ville være godt

hvis vi er derhenne hvor man egentlig ønsker en fuld kontrol

jo også spørge omvendt hvorfor er det at partierne bag aftalen ikke ønsker

borgernes eksplicitte samtykke til at deres data må bruges til forskning hvis forskellen ikke er så stor

jo godt være at vi kunne mødes men jeg tror alligevel at der er en væsentlig forskel og at det er derfor vi ikke kan blive

i aftalen og der står der jo kun at det skal præciseres at der er en mulighed for at frabede sig det og at det skal standardiseres hvordan det

centralt at samtykke til forskning

de eksterne interessenter som har haft

at hvis jeg eksempelvis har fået

og jeg har sagt at mine data gerne

ligge i det nationale genomcenter og der så er forskere der forsker i en eller anden medicin og gerne vil gøre brug af de oplysninger der ligger om

ikke adgang til mine personhenførbare data de kan ikke se at det er en herre flemming møller mortensen der ligger

kan gøre brug af dem i forskningsmæssig sammenhæng

eller der på anden måde vil være en tydelig henvisning og det vil der som jeg forstår det ikke men det er klart at når vi taler om et genom

ét menneske der har det genom og det samme gælder især hvis man kobler det med de mange andre oplysninger som man gerne vil berige det her register med

et vilkår når det gælder forskning på det her område og det

er så vigtigt for mig at vi

om borgernes udtrykkelige samtykke til at indgå i det her

det er en risiko der i princippet vil være

vil indgå i med de fordele der så kan være

medvirker til forskning som kan gøre at vi for eksempel får viden om ny behandling og nye former for diagnostik det er derfor jeg siger at det

at vi lægger den maksimale sikkerhed ned over de data der er placeret derinde så de ikke kan henføres

de ikke kan deles med nogen for hvem det her

er uvedkommende og her synes jeg blot at at ordføreren er med til at holde fast i en mistillid til om sikkerheden er i orden

vi har lige nøjagtig sagt at her skal være samtykke

skal være en mulighed for at man ved at der er noget der hedder vævsanvendelsesregister og at man kan vælge at man godt kan

data kun må bruges

det er enhedslisten vil hænge

det er ikke muligt at få identificeret de data ned på at det er herre flemming møller mortensens data der ligger her

her diskussioner det er en risiko der er vi ved desværre at

det betyder jo ikke at vi skal lade være med at lave noget som helst

skal gøre alt hvad vi kan for at sikkerheden er optimal men risikoen eksisterer og derfor synes jeg det er vigtigt at

ligger den her beslutning fuldstændig klart forankret hos den enkelte borger

behandling og ja tak til forskning

og som vil være det ark som vil ligge til grund for det samtykke

om tidligere hvor det handler om en egentlig frabedelsesmodel

den opfattelse at borgerne indgår i forskning

er at man skal give et eksplicit samtykke til forskningsdelen

om vi faktisk er endt med at være det samme sted det er bare ikke mit indtryk at det er det samme sted vi er

i dag er vi så heldige at man kan udvikle målrettet personlig medicin

visse sygdomme det betyder at man kan kurere flere sygdomme og med færre bivirkninger hvis man har en sygdom hvor behandlingen med personlig medicin er en mulighed og man tilbydes denne behandling er

kortlægges det kan kun ske ved informeret samtykke og det er aftalt med opbakning fra næsten alle folketingets partier

bliver ens dna ikke kortlagt og man får tilbudt

siger man aktivt ja til en dna sekventering og behandling med personlig medicin

patientrettigheder i forbindelse med eventuel fejlbehandling med mere men fremover bliver disse data opbevaret i et nationalt genomcenter som skulle være mere sikkert end mange lokale centre men alle

eller i anden sammenhæng end ens egen behandling det kræver registrering i noget der hedder vævsanvendelsesregisteret

det er ikke særlig bureaukratisk det er rimelig nemt

en side hvorpå der på den ene side står hvad det indebærer

og så skriver man den i øvrigt under

ingen data kan blive brugt mod ens vilje

på et tidspunkt ikke har haft noget imod at ens data bruges

så kan man altid sige nej når som helst kan man sige nej til at ens data bruges

har været meget vigtigt for liberal alliance at det gøres nemt og overskuelig for alle hvad ens rettigheder er samtykke skal derfor ske skriftligt og der udarbejdes en formular som er enkel og letforståelig

at man kan give samtykke til genomisk sekventering og sige ja eller nej til at ens data kan bruges til forskning og hvis man siger ja er det til at ens data kan bruges uden cpr nummer

det er en side hvorpå

og det sidste spørgsmål går på om information fra den omfattende genomiske sekventering må bruges til

og siger man ja

adgang oplysninger i det nationale genomcenter opbevares men må kun behandles

medicinsk diagnose sygepleje eller patientbehandling eller forvaltning af læge og sundhedstjenester og videnskabelige statistiske formål det betyder at for eksempel forsikringsselskaber politiet og arbejdsgivere ikke kan få adgang til de oplysninger som opbevares af det nationale genomcenter liberal alliance støtter forslaget har venstres sagt at konservative også støtter

en bedre diagnosticering og behandling vi er enige i ministeriets betragtninger om vigtigheden af at samle alle oplysninger vedrørende personlig medicin ét sted det vil forbedre datasikkerheden og udviklingen på området og dermed også forbedre patienternes udbytte heraf derfor er vi tilfredse med at der nu oprettes et center til realisering af den nationale strategi for personlig medicin og

jo godt se ideen i et nationalt genomcenter da alternativet repræsenterer en vælgerskare med en overflod af genetiske afstikkere vi er derudover glade for den ekstra stramme lovgivning som sikrer at oplysninger i genomcenteret kun må bruges til formål i sundhedsvæsenet i forskning og statistik og ikke

det er ligeledes positivt at den foreslåede § ni og tyve der udvider patientens selvbestemmelse over biologisk materiale afgivet i forbindelse med behandling

vi er dog usikre på om der er forhold som er problematiske

bør tages højde for i forbindelse med lovforslaget og vi vil derfor

vente til vi har mere information med vores endelige indstilling

hvis vi kom dertil jeg går heller ikke ud fra at det er det

om at oprette et nationalt genomcenter

tegner til at det er et enigt folketing

jo ikke mindst i forhold til nogle af de myter som flere ordførere også har

floreret i den offentlige debat det er jo helt fair

og forståeligt at folk godt kan blive

det er værd at slå fast at oprettelsen af et sådant

genomcenter som jo har været undervejs længe

som bliver syge med en alvorlig sygdom

fantastiske forskningstradition

sundhedsområdet der

et menneske bliver syg af kræft eller gigt eller sklerose parkinson epilepsi jeg

i de fleste tilfælde få en

som man ved vil hjælpe nogle men som man

vil lægen forsøge med en anden form for

behandling på behandling med forskellige former for medicin indtil man forhåbentlig finder den slags der så virker eller man finder noget der virker men også har en lang lang række

det er faktisk sådan at det

målrettet har gavn af den medicin de får så tænk hvis vi i stedet for en standard kunne få en målrettet personlig medicin en der passede netop til mine unikke gener det er jo muligt det sker allerede men slet ikke i stort nok omfang og indsatserne er jo lokale og de er mindre koordinerede så hvis lægerne og

fremtiden skal kunne finde den medicin som passer på mig og min eventuelle sygdom kræver det jo selvfølgelig

forskning og det kræver det vil

fald forbedre det gøre det langt mere muligt at

forske i når datamængden bliver større får vi også mere præcise resultater og så vil vi kunne hjælpe langt flere patienter så det synes vi

et nationalt genomcenter så vi kan samle data

så det bliver nemmere at udvikle målrettet personlig medicin og hjælp

myterne og den

legitime usikkerhed om hvordan staten vil passe på vores dna oplysninger

og har været udvekslinger om så lad mig bare understrege igen lige som andre ordførere

er sikret at patienter altid skal give samtykke til at modtage behandling

opbevare personlige data uden samtykke man kan altid sige nej

gælder altid at data anonymiseres

som tidligere forskningsminister

noget af det mest fantastiske

har haft adgang til at

for et ifølge hende på mange måder eksemplarisk forløb som godt nok har taget

finde hinanden bredt og af høj indsigt

epokegørende for behandling af syge borgere og vi har sandsynligvis kun set toppen af det bjerg af muligheder som følger med endog meget stor ny viden om hvordan kroppen reagerer på medicin

på behandling vi har allerede set

lovende resultater af eksempelvis behandling af den hæslige kræft men også

personligt er jeg også rigtig opløftet

at man på det psykiatriske område

hvordan vi målretter behandling så vi undgår at bruge meget af den ofte skadelige psykofarmaka netop på det psykiatriske område kan der ellers være langt imellem de gode forskningsmæssige resultater derfor vil jeg egentlig også gerne dedikere det her lovforslag til

de mange familier som er ramt af alvorlig sygdom for hvem drømmer i virkeligheden ikke om at vi på det forskningsmæssige område netop bliver endnu bedre til at behandle alvorlig sygdom

fremtidssikrer vi nu muligheden for at vi kan blive endnu klogere på den rette behandling med færrest mulige bivirkninger med oprettelsen af genomcenteret samler vi den indsats som allerede er i gang ude i de enkelte regioner det gør vi fordi vi tror på at det kan give os større muskler og fordi udstyr til gensekventering er dyrt men også i høj grad for at øge sikkerheden at samle indsatsen mindsker omkostningerne og gør det muligt at bringe flest mulige midler til den direkte sundhed som flere derved får gavn af i sf ser vi derfor oprettelsen af et nationalt genomcenter som et vigtigt skridt for fremtidens behandlinger i sundhedssystemet har vi så lukket øjnene og ørerne for de kritiske røster på ingen måde tværtimod har kritikere som både har ytret sig offentligt men også ulejliget sig med at sende mails til os ikke kun gjort indtryk de mange henvendelser har også skærpet vores opmærksomhed

endelige lovforslag det vil jeg gerne sige tak for

for i videst mulige omfang at tilgodese behovet for at styrke

tryghed og sikkerhed

optaget af at værne om borgernes sikkerhed for at personfølsomme oplysninger ikke ender i hænderne

de forkerte ligesom den enkelte borger skal have sikkerhed for at personlige data kun kan anvendes til det som vi hver især accepterer

ved præcisering af patientrettigheder og præcisering af at data ikke bruges til andre formål for eksempel som dna register for politiet eller forsikringsselskaber og så videre det er også noget

særskilte og seriøse overvejelser om sikkerhed og at

bekymringer er blevet taget alvorligt på trods af de foranstaltninger der er blevet taget

er det dog vigtigt at pointere synes jeg at vi fortsat skal have stor opmærksomhed på sikkerheden i nationalt genomcenter

har bearbejdet længe mener jeg også at vi skal bruge den videre behandling af forslaget på at få besvaret uklarheder som er fremhævet i nogle af høringssvarene i forhold til fremtidige beslutninger om anvendelse af data med videre

tak for debatten tak for kommentarerne tak for opbakningen og

til at skulle være fremsat i november måned men når det ikke er blevet det

er det fordi vi har taget de bekymringer der har været rejst meget seriøst og også de mange input der er kommet fra sundhedsordførerne her i salen og taget en grundig dialog med alle aktørerne på området både dem der har haft kritiske røster og dem der har bakket varmt op fra såvel patientside som

er en god måde at arbejde på fordi det også giver os mulighed for at få en saglig og nuanceret debat og komme ned i hvad der er

grundlaget for den fremtidige behandling i vores sundhedsvæsen med et stærkt udgangspunkt for at styrke den personlige medicin i fremtiden

hvordan vi kan tilbyde patienterne en bedre og mere præcis behandling i fremtiden

hvordan vi på en gennemsigtig og på en tryg måde håndterer de personfølsomme data som der er i sundhedsvæsenet

diskussionen i høj grad handlet om at sikre trygge løsninger og sikre løsninger såvel it sikkerhedsmæssigt

hvad der måske ikke fremgik så eksplicit tidligere at der skal være et samtykke i forbindelse med behandlingen

i modsætning til andre steder i sundhedsvæsenet hvor

skal gives et explicit skriftligt samtykke til den genomsekventering og man skal være vidende om at det vil blive opbevaret i nationalt genom center og man skal også have mulighed for at kunne tage stilling til om man ønsker at data kun skal bruges til eget brug eller om det også skal kunne bruges til forskning og dermed også sikre en endnu bedre behandling i vores sundhedsvæsen fremover fordi vores behandling jo står på skuldrene af den forrige behandling

og vi ved at forskning er med til at gøre at de næste patienter

gavn af de resultater og de erfaringer man gør sig i

blive bedre og bedre til at give patienterne en behandling som passer mere præcist til patienten og patientens sygdom det har sundhedsvæsenet altid stræbt efter men det der i høj grad er nyt er at teknologierne giver nye muligheder for at ramme endnu mere præcist for eksempel igennem brug af genetiske

noget der allerede foregår i vores sundhedsvæsen sidste år blev der foretaget omkring tyvetusind forskellige dna baserede analyser og derfor er det også vigtigt at vi nu sikrer en sikker struktur omkring det fordi det foregår i dag og det kommer til at foregår i endnu større omfang fremover

måske skal patienten igennem en to tre forskellige opslidende behandlinger nogle af dem med flere bivirkninger end gavnlige effekter før man finder ud af hvad det er der virker der kan vi med personlig medicin med en analyse af genomerne være med til at sikre at man vælger præcist og at man vælger rigtigt første gang så man får den behandling som gavner den enkelte mest og som har færrest bivirkninger i fremtiden vil lægemidler ikke kun blive godkendt til en bestemt type sygdom

til en bestemt genetisk måde uanset hvor den sidder i kroppen og det

allerede se hvor det første præparat på det europæiske marked er blevet godkendt på basis af gener og ikke på baggrund af sygdom

er lungekræft altså hvilken type kræft det er men at man i højere grad taler om hvad det

overlevelse og som giver færrest mulige bivirkninger

gentest viser at et menneske bærer en sygdomsfremkaldende genfejl som kan medføre livstruende hjertesygdom og på den baggrund kan både personen og relevante familiemedlemmer få tilbudt en forebyggende behandling mod pludselig hjertedød

på psykiatriområdet hvor vi også kan se at der er fantastiske perspektiver ved brugen af personlig medicin det kan også være den situation hvor man ved at genetikken har indflydelse på

i høj grad skal bruge også dna analyser til at finde ud af hvordan

i diagnostikken og i behandlingen af patienterne i dag i tredive af specialerne

anvender genetiske oplysninger i forskningen så vi er nødt til at finde en måde hvor vi også i endnu højere grad har fokus på hvordan vi gør det sikkert

ikke nødvendigvis alle sammen udtryk for den mest optimale og den mest sikre organisering

både her og nu men også på længere sigt kommer til at bruge meget store mængder af også personfølsomme oplysninger i sundhedsvæsenet til at give patienten den rigtige behandling

så også sikrer en ordentlig infrastruktur omkring det og en ordentlig beskyttelse

det gælder både når det handler om at

det handler om at analysere oplysningerne

om hvordan man så kan se oplysningerne i sammenhæng med andre relevante helbredsoplysninger

kan man ikke gøre ved at kigge i en journal eller ved at regne noget ud på stykke papir det kræver udstyr der kan danne de genetiske oplysninger en datainfrastruktur og super computere som kan håndtere de her meget store datamængder

skabe en sikker infrastruktur omkring det men vi skal jo også turde investere i det og sige at det her er en del af det fremtidige behandlingssystem i danmark den nationale infrastruktur til personlig medicin skal også være med til at sikre at de danske patienter får de samme ensartede behandlingsmuligheder uanset om de bor i holstebro eller i helsingør eller i storkøbenhavn

det eksplicitte samtykke og det skriftlige samtykke men jo også i forhold til hvad det er for tilbud man møder i det danske sundhedsvæsen internationalt kan vi se at udviklingen er i fuld gang på området landene omkring os er også i gang

til danmark og det er vigtigt at vi i danmark sikrer en balanceret tilgang vores danske tilgang kan man sige som vi sådan set også er kendetegnet ved på sundhedsdataområdet det gælder både når vi kigger på infrastruktur når vi kigger på høj fælles kvalitet når vi kigger på borgerinddragelse og når vi kigger på etik

set også det der ligger til grund for lovforslaget med den

og lanceret tilbage i december to tusind og seksten med danske regioner det er en strategi der

lavet på baggrund af stor inddragelse af såvel patienter som sundhedsfaglige organisationer og dermed

er taget højde for alle de etiske dilemmaer som nogle af ordførerne jo også nævner og som vi heller ikke kan forudsige rækkevidden af

der kan være sekundære fund som lige pludselig giver os en viden som vi egentlig ikke har lyst til at vide

kunne håndteres i det etiske udvalg som også nedsættes som en del af den struktur der er omkring

hvor vi kan tilbyde den personlige medicin i takt med at det fagligt giver mening i offentligt regi vel at mærke sådan at vi ikke har en situation hvor patienter eller prøver eller data skal sendes til udlandet for at man kan få den rigtige diagnostik eller behandling eller hvor det værst af alt vil være en situation hvor det kun er dem der reelt set har råd til at betale selv der så har mulighed for at få behandlingen fordi vi har sagt nej tak til den i offentligt regi i

at vi får et sikkert grundlag for at tilbyde den i det offentlige danske sundhedsvæsen

som minister for både de syge og de raske hvis man må tillade sig at sige det sådan både for dem der er trygge ved fremtidens udfordringer og muligheder

for dem der er mere bekymrede så er det vigtigt for mig at understrege at oprettelsen af det nationale genomcenter er en del af løsningen på de udfordringer som sundhedsvæsenet står over for personlig medicin i sig selv er

set ikke noget nyt men det helt nye er den teknologi og den hastighed tingene sker med og det at vi i langt højere grad kan bruge genetiske oplysninger til at sikre en god behandling og en målrettet og præcis diagnostik

den enkelte

investeringer i forhold til at analysere de meget store informationsmængder og det kræver også at vi ikke forsimpler den her debat det her er ikke ukompliceret

er ikke ikke en sag vi har taget let på og de bekymringer der er kommet undervejs

bedste og vores ypperste for at sikre en ordentlig dansk struktur på personlig medicin

hvordan vi sikrer at balancerne er rigtige og hvordan tingene går hånd i hånd

institution og det at oprette en sikker

som bygger på den nationale strategi for personlig medicin fra december to tusind og seksten

gode kollegaer her i folketinget for

som også på principområdet skitserer hvordan vi sikrer den her balance der skal være mellem tryghed og sikkerhed mellem fremtidige muligheder og etiske overvejelser

vi sådan set i vores fælles ambition om at oprette det nationale genomcenter

de danskere og de patienter der har behov for at vi hele tiden udvikler behandlingen i danmark

der har været som mange af jer også har sagt en række myter i i debatten

som flere af jer har sagt i forhold til begrænsning af hvad oplysningerne må bruges til jeg synes bare det er vigtigt at den debat

er jo tydeligt og det fremgår tydeligt af lovforslaget at nej forsikringsselskaber kan ikke få adgang nej rigspolitiet kan ikke få adgang til at bruge det her i en efterforskningsmæssig sammenhæng nej arbejdsgiverne kan ikke få adgang til det her i forhold til at vurdere om

er egnet til førtidspension eller andet jeg tror at vi alle sammen modtager adskillige henvendelser også nogle af os på daglig basis

at gå igen og hvor vi også kan se at der er aktører der bliver ved med at sige det selv om det er faktuelt forkert der håber jeg på at vi med udvalgsbehandlingen

tryghed der skal være for

så tak for for behandlingen indtil videre jeg stiller mig selvfølgelig

til rådighed i udvalgsbehandlingen for yderligere spørgsmål og ting der

ordfører herre mattias tesfaye værsgo

velfærdssamfund hviler på en række grundlæggende principper vi ved godt alle sammen at vi er en kæmpemæssig udgift for fællesskabet når vi er børn og unge senere bliver vi voksne og får os et arbejde og bliver en meget stor indtægt og endelig pensioneres vi og trækker temmelig meget på sundhedsvæsenet og så er vi igen en udgift men sådan betragter vi jo ikke mennesker i danmark som indtægter og udgifter vi betragter os alle sammen som medborgere og det kan vi tillade os fordi samfundskontrakten hviler på den grundlæggende økonomiske præmis at regnestykket går op i den sidste ende og den grundlæggende politiske forudsætning at vi føler en samhørighed med hinanden og derfor ikke fører bogholderregnskab med

har brug for en hjælpende hånd fra kommunen undervejs eller en ny dyr hofteoperation det er de grundlæggende forudsætninger for velfærdsstatens fordelingspolitik

kulturkredse der ligger langt fra vores egen ligesom den udfordres hvis de nyankomne ikke også kulturelt og socialt bliver en del af vores samfund

det helt naturligt at både befolkningen og politikerne diskuterer hvordan vi fastholder det solidariske grundlag for en skattefinansieret velfærdsstat i en tid hvor mellem halvtredstusind og

mennesker fra udlandet hvert år tager ophold i danmark dagens lovforslag er en del af den diskussion og den hilser vi velkommen og nødvendig vi skal i dag tage stilling til tre konkrete ændringer af lovgivningen for det første skal reglerne for opsat pension ændres så der bliver flere muligheder for hvordan det ekstra tillæg

for det andet skal beregningen af hvornår man har ret til fuld pension ændres i dag skal borgerne have boet i danmark i mindst fyrre år og hvis man ikke har boet i landet i alle de her år beregnes pensionen på baggrund af hvor længe man har opholdt sig i danmark hvis man har opholdt sig her firs procent af tiden mellem det femtende år og pensionsalderen

gives der fuld pension ellers mindre med lovforslaget ændres det til halvfems procent af perioden fra det femtende år til pensionsalderen dermed øges optjeningsperioden efterhånden som også pensionsalderen stiger også det virker fornuftigt og økonomisk ansvarligt og det kan vi derfor også godt støtte

fjernes den særlige regel om at flygtninge er undtaget fra optjeningsbestemmelserne i dag kan flygtninge medregne deres bopælstid i deres hjemland og dermed er de ikke omfattet af reglerne om tre års ophold i danmark på samme måde er flygtninge i dag heller ikke omfattet af de samme optjeningsregler som andre udlændinge og danskere med det her lovforslag bliver flygtninge formelt sidestillet med alle andre den grundlæggende idé om at flygtninges adgang til økonomiske ydelser fra velfærdsstaten også skal være omfattet af optjeningsprincipper er vi grundlæggende tilhængere af det fremgår også af vores politiske udspil på udlændingeområdet som blev offentliggjort for et par uger siden og det kan vi altså godt støtte vi ser dog et væsentligt problem i lovforslaget nemlig at de flygtninge der søger førtidspension men som

optjent ret til fuld førtidspension og derfor skal have suppleret op fra socialpolitik vil få suppleret op til den lave integrationsydelse det er et problem for børnefamilierne

hen for mange børn der lider for hårde afsavn med de nuværende satser der er for lidt økonomi til vintertøj deltagelse i fødselsdage kulturelle oplevelser og alt det andet

vi har derfor tidligere foreslået at vi kompenserer de her børnefamilier på integrationsydelsen og det har regeringen afvist men uden den her form for kompensation vil lovforslaget blot betyde at endnu flere børn nu skal leve med de her urimelige afsavn

ikke støtte lovforslaget i sin helhed selv om vi faktisk er enige i langt det meste vi stemmer derfor gult

er den saglige begrundelse for at støtte principperne om at skærpe optjeningskravet som ligger i det her forslag

kommer ud af det så vidt jeg kan se er rigtig mange flere fattige

socialdemokratiet i forhold til flygtninges muligheder for at opnå fuld førtids og folkepension det mener jeg faktisk vi har været

enige om tidligere så hvad er der nu sket som gør at socialdemokratiet har ændret holdning

at vi også ser på det her spørgsmål og det

optjeningsprincipperne for flygtninge vi synes det giver god mening at flygtninge der kommer hertil ligesom andre udlændinge har et eller andet niveau af optjening for at kunne modtage sociale ydelser altså ikke adgang til sundhedsvæsenet eller uddannelsessystemet

førtidspension og pension for andre udlændinge og vi

også en diskussion på vej om dagpengeområdet vi synes helt grundlæggende set

for at bevare opbakningen til den solidariske finansiering af velfærdsstaten

nødt til at sørge for at der ikke er fuld adgang til overførselsindkomster fra dag et

der med statsgaranti fører til en eneste ting og det er

vi får en voksende gruppe af folke og førtidspensionister der lever for meget ringere ydelser

men det handler også om hvad man anser for at være rimeligt

jeg synes det er rimeligt at folk der er kommet hertil sent har nogle optjeningsprincipper for at få adgang til fulde overførselsindkomster eller sociale ydelser

tyvende juni to tusind og sytten en aftale med regeringen om flere år på arbejdsmarkedet dette lovforslag udmønter dele af den aftale lovforslaget indeholder tre punkter der har betydning for optjeningen til fuld folkepension fuld supplerende pensionsydelse og fuld

fulde folkepension kommer det til at gælde at man fremover skal

i riget ni tiendedele af sit liv efter det fyldte femtende år og indtil

den virkning at hvis man i perioden har arbejdet i udlandet og kommer hjem men ikke har ni tiendedeles optjening

man fortsætte med at optjene ret til folkepension hvis man bliver længere på arbejdsmarkedet og dermed få opsat pension det samme gælder for den supplerende pensionsydelse også kaldet ældrechecken for at få ret til den fulde ældrecheck skal man

have været i ni tiendedele af sit liv i riget

skal gøre sig fortjent til folkepension og ældrecheck og ikke blot tage det for givet at kommer man til danmark så får man bare fra den danske statskasse reglerne træder i kraft den første juli to tusind og atten og gælder alle der når folkepensionsalderen

og fem og tyve eller senere der er også enighed om bopælstid ved tilkendelse af

til flygtninge harmoniseres med reglerne om bopælstid for danskere og andre udlændinge der kommer til danmark fremover skal flygtninge bo i danmark i tre år fra det fyldte femtende år til folkepensionsalderen for at åbne retten til

sker på grundlag af den tid de har boet i danmark i dag får flygtninge jo mærkværdigvis godskrevet bopælsår fra hjemlandet og det fjernes undtaget er flygtninge omfattet af forordningen otte hundrede og tre og firs der stadig kan få medregnet bopælstid og beskæftigelsestid i et andet eueøs land det sidste er at reglerne for udbetaling af tillæg for opsat pension ved lov af ottende juni to tusind og sytten gøres smidigere det betyder

for udbetaling af tillæg tillæg for opsat pension her gøres reglerne mere klare

for beregning af venteprocent og beregningsmodeller

et mere klart overblik for borgeren når der skal vælges mellem de tre ordninger for opsat pension man kan få opsat pension som livsvarigt tillæg som det er i dag

er så også muligheder for at få et højere tillæg i grundbeløbet

det opsatte grundbeløb og et højere tillæg i ti år

del af pensionen der udgør pensionstillægget

hvordan kan det så være at man støtter et lovforslag

at tusindvis af udlandsdanskere

af det her

være i en situation hvor de får væsentlig lavere folke og førtidspension end

ivrige forsøg på at italesætte sig ikke bare som danskernes

ordføreren vil vel ikke benægte at det her

medfører at vi får tusindvis af mennesker som ikke kan arbejde eller som ikke skal arbejde da de er gået på pension og som lever under meget meget lavere ydelser end andre borgere i det her land

at optjene deres pension på en anden måde de

boet og bidraget i danmark i hovedparten af livet for at kunne få fuld ydelse

fra aftale om flere år på arbejdsmarkedet som regeringen

indgik i juni to tusind

der er på glimrende vis blev redegjort for de nærmere detaljer så jeg skal springe direkte til at uddybe venstres holdning til forslaget udgangspunktet i aftale om flere år på arbejdsmarkedet er at vi lever længere end nogen sinde før vi er mere sunde raske og rørige end nogen sinde før og vi bliver længere på arbejdsmarkedet

rigtig positiv udvikling men det betyder også at vi er nødt til at tilpasse vores velfærdssystem derefter

ønsker at have et højt velfærdsniveau

rigtig gerne understøtte den positive udvikling i antallet af ældre som

forslaget som handler om udbetaling af ventetillægget altså den økonomiske gevinst man får for at opsætte sin pension og tage en ekstra tørn på arbejdsmarkedet fremover kan man for eksempel vælge at få en del af gevinsten i hånden allerede når man

være tale om en pæn pose penge så jeg tror at mange seniorer kan se fidusen i at trække i arbejdstøjet lidt længere og det kan venstre kun

folkepension og førtidspension og det mener jeg sådan set er en naturlig og nødvendig justering for vi har med velfærdsaftalen fra to tusind og seks og tilbagetrækningsreformen fra to tusind og elleve aftalt at indeksere tilbagetrækningsalderen så den følger levetiden

mine øjne helt rimeligt at kravet til at kunne få en fuld pension følger stigningen i folkepensionsalderen og udviklingen i danskernes levetid

jeg mener bestemt ikke at det er et urimeligt krav at man skal

optjeningsperioden for at få fuld adgang til pengekassen så skal vi

på at vi ikke lukker døren for danskere som rejser ud i verden for at arbejde

der er meget bekymret for

der er taget fint forbehold for med det her lovforslag for det første vil det fortsat være muligt at arbejde i en årrække i udlandet og for det andet

opholdet for eksempel er med henblik på uddannelse eller hvis man er ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab

bosat i danmark så der vil fortsat være gode muligheder for at rejse ud i verden så det er jeg ikke så bekymret for endelig er det en del af forslaget at harmonisere reglerne for flygtninges ret til førtidspension så de svarer til reglerne for danskere og andre udlændinge

vi skal selvfølgelig række hånden ud til de flygtninge der kommer til danmark

at reglerne er ens for alle og på den baggrund støtter venstre

er rimeligt at man skal opholde sig her i halvfems procent af tiden når vi tidligere har regnet med fyrretyvendedele

forhøjelse af pensionsalderen altså en løbende forhøjelse af pensionsalderen som nu bliver brugt som undskyldning eller begrundelse for at man støtter det her altså

på nuværende tidspunkt så ville

ændring af mulighederne for at få

år som reglerne er i dag udgøre en mindre og mindre del

synes man skal være i danmark for at få fuld ret til folkepension så ja

vi ændrer reglerne så kan herre finn sørensen jo

tusind og elleve der er gået lidt tid nu

to tusind og atten nu står vi her med forslaget og vi synes det er rimeligt at der skal være en sammenhæng mellem at vi lever længere

er længere på arbejdsmarkedet og så det antal år man skal være her i danmark for at få ret til fuld

det handler om at det bliver dyrere hvis man fortsætter med den

nuværende brøk så enkelt er det vel ikke så det er af sparehensyn at man indfører

nogle regler som medfører at vi får en voksende gruppe af mennesker i det her land på førtidspension og nogle som egentlig burde have haft en fuld folkepension som får en væsentlig lavere pension altså flere fattige syge og

i udlandet og måske også

til danmark og så får de ikke fuld pension fremadrettet

kan de jo supplere med den pension de har optjent i udlandet da de arbejdede der jeg vil ikke betegne dem som hverken fattige eller udsatte

jo mennesker der har valgt at tilbringe en del af deres liv i et andet land

fremadrettet de nye regler vi laver her

højde for at vi alle sammen lever længere og at vi i øvrigt arbejder flere år

og dens parlamentariske grundlag som har til formål at fattiggøre dele af befolkningen for flere fattige pensionister førtidspensionister såvel som folkepensionister

vil komme ud af det her til gengæld

de lidt mere velstillede pensionister få lidt ekstra fordele

af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det

mennesker ikke være berettiget til fuld førtids og folkepension selv om de helbreds og aldersmæssigt burde være berettiget til det det vil være konsekvensen det fremgår af bemærkningerne af at skærpe bopælskravet som det foreslås her

har ikke kunnet finde den men det er selvfølgelig fordi jeg ikke anerkender den foregående ordførers opfattelse af at der skal være en fuldstændig klar logik i at vi skal have en løbende forhøjelse af folkepensionsalderen for det er jo så det argument der bliver brugt

folkepensionsalderen løbende skal sættes i vejret til skade for de mennesker der kom tidligt på arbejdsmarkedet og fik de hårde jobs fysisk og psykisk

for endnu flere mennesker som ikke opfylder opholdskravet til at få fuld førtids og folkepension

så det er jo når det kommer til stykket den saglige begrundelse det er økonomi som bliver fremført af en regering der har det som en af sine fornemste prioriteringer indimellem kan den ikke komme igennem med alle ambitionerne men prioriteringen er jo klar

at vi skal have skåret ned på sociale velfærdsydelser som vi ellers

en ekstra gang som man jo også gjorde under

regeringen i nullerne i harmoniseringens hellige navn vil man ikke længere sidestille flygtninges bopæl i oprindelseslandet med bopæl i danmark når man skal beregne førtidspension man ser helt bort fra at flygtninge ikke selv har valgt deres situation

for at sikre flygtninge social tryghed på lige fod med danmarks øvrige indbyggere har vi jo i sin tid været enige om at vedtage reglen om at flygtninges bopælstid i udlandet tæller som bopæl i danmark

regler vil ramme flygtninge der har boet mindre end syv år i danmark særlig hårdt de bliver henvist til at leve i op til syv år på integrationsydelse som jo til orientering for dem der lytter er på

knap syv tusind kroner om måneden for en enlig altså i op til syv år skal de leve for den eller med en brøkpension suppleret op til integrationsydelsens lave niveau først herefter kan deres førtidspension blive suppleret op til kontanthjælpsniveau efter ansøgning det forslag skønnes årligt at ville berøre syv tusind otte hundrede flygtninge i årene

det er jo egentlig utroligt at man

et forslag når man i bemærkningerne selv erkender at det kan være på kant med den europæiske

have fattige i det her land vi skulle ikke have en stor gruppe mennesker

ikke bare opbakningen til velfærdsstaten for hvad skal vi med en velfærdsstat der ikke kan sikre de mest udsatte borgere men det vil også true sammenholdet

endnu en ordfører nemlig fru laura lindahl fra liberal alliance

udmønter det her lovforslag dele af aftalen om flere år på arbejdsmarkedet og som det er nævnt skærper man med forslaget retten til fuld folkepension således at man skal have boet i landet i ni tiendedele

af tiden mellem det femtende år og folkepensionsalderen i liberal alliance synes vi som udgangspunkt at det må være naturligt at der er en tæt forbindelse

at have retten til danske ydelser

bør man spare sin pension op der jeg synes

man kan bruge cirka fem år i udlandet uden at miste retten til fuld dansk folkepension er rimelig

det er ret svært for mig at se hvorfor flygtninge skulle være bedre stillet end en udlandsdansker i forhold til danske ydelser sidst men ikke mindst

at man kan få udbetalt sin opsatte pension hurtigere og hvis det kan få nogen til at se det interessante i at blive flere

år på arbejdsmarkedet ja så er det selvfølgelig positivt det er godt at vi

indretter reglerne på en måde så det kan betale sig at give en ekstra indsats både for den enkelte men sådan set også for staten liberal alliance støtter

og afbryder mødet og mødes igen klokken

torsten gejl alternativet

af udmøntningen af pensionsaftalen fra sommeren to tusind og sytten forslaget har særlig tre hovedelementer en skærpelser af optjeningskravet en fratagelse og forringelse af flygtninges rettigheder i forbindelse

det sidste synes vi egentlig er fint altså valgfriheden i forhold til flere udbetalingsmuligheder men vi synes ikke at finansieringen skal komme fra de to første forslag det skærpede optjeningskrav har nemlig store konsekvenser for udlændinge der kommer til danmark som unge eller ældre

som flygtninge reduktionen i pension og ældrecheck er ret markant for den gruppe og vi risikerer med det her lovforslag

på etableringen af en etnisk underklasse i danmark der står svagere på arbejdsmarkedet og som økonomisk er meget dårlig sikret vi har i forvejen integrationsydelsen der i den grad skaber fattigdom og isolation for mennesker der kommer

længere ophold eller oprindelse i udlandet det nye optjeningskrav vil således også ramme unge og voksne

en periode i livet arbejder i udlandet medmindre de studerer eller arbejder på en dansk virksomhed reduktionen i pensionen for borgere der går på pension som fem og tres årige

lønnede jobs eller i lavtlønslande tilsvarende må vi være meget kritiske over for den såkaldte harmonisering af reglerne for flygtninge

bund og grund en forringelse af rettigheder som vi som samfund tidligere har givet flygtningene i en anerkendelse af at mennesker på flugt

oplevet grusomme ting forfølgelse tortur krig har ret til beskyttelse og befinder sig i en særlig udsat position med den foreslåede og aftalte ordning bliver mennesker der som følge af krig er torturerede traumatiserede eller er blevet så handicappede at de ikke på nogen måde kan arbejde og derfor er

ramt ekstremt hårdt økonomisk og bliver hensat til et liv i danmark i fattigdom således skal de leve på integrationsydelsesniveau i op til syv år i danmark uden mulighed for at ændre deres tilværelse integrationsydelsen er indført under påskud af at den skulle give flygtninge et bedre incitament til at arbejde

mennesker som vi anerkender slet ikke på nogen som helst måde kan arbejde

derfor skadeligt for den enkelte og for samfundet at vi parkerer dem på en fattigdomsskabende integrationsydelse i så mange år

tak for det i radikale venstre kan vi

en række fornuftige elementer i det her lovforslag bedre sammenhæng mellem pensionsydelserne og folkepensionsalderen

her helt urimelige element at flygtninge

sidestilles med andre i forhold til førtidspension men flygtninge er jo ikke andre de har jo ikke boet i danmark de er

en gruppe en stor

vil være helt udelukket fra at

arbejde og derfor som oftest har haft arbejde inden og haft ordninger før og i alt fald har haft mulighed for fuld viden om de vilkår før de valgte at

jo flygtet hvis danmark så

smække sin madbod op langs vejen eller slå et telt eller stille et hus op i den nærmeste

sig igennem på samme vilkår som andre men sådan

heldigvis det har vi jo arbejdet i hundrede år og mere for ikke at være

have fattige flygtninge

strejfe omkring vi ønsker slet ikke at få flere fattige børn i danmark

at give de børn så meget dårligere mulighed end alle andre de er her

for os alle sammen det giver ikke et bedre og mere sammenhængende samfund med mere tillid og mere sammenhængskraft at vi marginaliserer og fattiggør en bestemt gruppe mennesker som ikke selv har valgt

familier deres børn skulle bombes i stykker som vi jo ser det ske for vores øjne i de her dage

stemme for lovforslaget som det ser ud

gør vi adgangen til nogle gode seniorår endnu mere skæv end den er i dag det er vel ikke så tosset at danskere tager nogle år til udlandet for at arbejde uden at man skal straffe dem hårdt bagefter flygtninge der

at starte på en frisk i danmark har jo af gode grunde ikke haft mulighed for at spare op eller på anden måde indrette sig på en alderdom

førtidspension det her vil gøre danmark endnu mere skævt

partiers indlæg og dermed også for den opbakning som forslaget har nydt her i dag regeringen har en klar ambition om at give dem der gerne vil udskyde deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gunstigere vilkår for fortsat at være en del af det arbejdende fællesskab vi skal med andre ord sige farvel til snakken om ældrebyrde og goddag til en ny snak om om ældrestyrke det er jo også velkendt at

set glæde os over det gælder for ufaglærte faglærte og personer med en videregående uddannelse konkret betyder det eksempelvis at middellevetiden er steget fra otte og halvfjerds år til en og firs år siden to tusind og syv samtidig er der en større andel blandt seniorerne som heldigvis vurderer deres helbred som godt og beskæftigelsen blandt seniorerne er heldigvis også stigende på tværs af uddannelsesgrupper særlig blandt faglærte og ufaglærte ses en positiv udvikling i beskæftigelsen i de senere erhvervsaktive år siden to tusind og ni er beskæftigelsesfrekvensen for målgruppen steget med cirka otte og tyve procent for ufaglærte og med knap nitten procent for faglærte det er rigtig gode tendenser for der er brug for seniorernes værdifulde arbejdskraft og erfaring på på arbejdsmarkedet ikke

i hvor mange der er i beskæftigelse et godt og langt arbejdsliv er en gevinst for den enkelte for virksomhederne og dermed jo også

for samfundet som helhed

behov for at værne om de velfærdsydelser som optjenes som led i at være borger i danmark det er kun rimeligt at personer der ikke har opholdt sig særlig mange år i danmark og dermed heller ikke

danske velfærdssamfund skal sikre sig en vis tilknytning til det danske samfund før der kan nydes godt af goderne her i vores land det synes jeg på mange måder er

det er jo igennem beskæftigelse og skattebetaling at vi skal finansiere velfærdsydelser som for eksempel førtidspension og folkepension derfor er det naturligt at skærpe kravene til optjening af ret til pension det var også årsagen til at regeringen og

i juni måned to tusind og sytten lavede aftale om flere år på arbejdsmarkedet som lovforslaget udmønter en del af i det lovforslag vi diskuterer nu indgår tre hovedelementer fra aftale om flere år på arbejdsmarkedet 1 vi skærper opholdskravet for ret til folkepension supplerende pensionsydelser

stigende folkepensionsalder og udviklingen i danskernes levetid 2 vi ophæver den særstilling flygtninge har i dag ved tilkendelse

dermed harmoniserer vi optjeningsreglerne for flygtninge danskere og udlændinge sådan som det jo allerede i

er i forhold til optjening af folkepension 3 vi giver seniorer mere fleksibilitet ved at sikre en hurtigere og mere effektiv udbetaling af tillæg når man opsætter sin folkepension

gennem overgangsreglerne at borgerne har en rimelig mulighed for at tilpasse

de nye regler så på alle områder synes jeg

det her lovforslag fint ligger i tråd med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

udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte et lovforslag om forbud mod bederum på alle offentlige uddannelsesinstitutioner forslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag b fire og halvtreds som vi behandlede her i folketinget for et år siden lad mig starte med at slå fast at regeringen fortsat ikke kan støtte forslaget forslagsstillerne begrunder beslutningsforslaget med at der visse steder er store problemer forbundet med at muslimske grupper samler sig med det formål at udøve social og religiøs kontrol over andre

det er min opfattelse at uddannelsesinstitutioner primært er et sted for læring dannelse fordybelse ikke religionsudøvelse og under ingen omstændigheder religiøs kontrol i hyrdebrevet opfordrer vi derfor institutionerne til at overveje om anvendelse af lokaler til religionsudøvelse er forenelig med en uddannelseskultur baseret på frihed

med andre jeg ser ikke noget behov for at indrette bederum på danske gymnasier erhvervsskoler

men jeg synes jo det er ærgerligt at

der er jo stadig væk bederum altså hyrdebrevet har jo desværre ikke fået folk rundtomkring på uddannelsesinstitutionerne til at

det er fint at man har sendt det ud men når der ikke er nogen større effekt af det så skal man jo måske overveje at bruge lidt stærkere midler og det er det vi

ansvar for hvad der foregår i undervisningen men jo også for hvad

uddannelsesstedet bliver brugt til og det som uddannelsesstedet bliver brugt til

oplysningens ånd og i den vestlige dannelsestraditions

ansvar skal forvaltes lokalt men der skal også

fra politisk hold og det er den opbakning

for den her form for social kontrol

forfulgt

derfor synes jeg

at sige nå rektor har ikke opdaget noget problem

meget mere end nødvendigvis et bederum det kan handle om

og aktiviteter i det hele taget så

forbyde sig ud af det jeg mener at det er noget vi skal bestyrke rektorerne i og

i uddannelsessektoren og hvis elever

herre mattias tesfaye socialdemokratiet der står for tur og som nu er på vej mod talerstolen

muslimer praktiserer deres religion på mange forskellige måder og det skal de have lov til nogle beder fem gange om dagen og andre gør ikke nogle går med tørklæde og andre gør ikke nogle drikker alkohol og andre gør ikke og den her frihed til at praktisere sin religion som man vil er helt central i et demokratisk samfund

det sagde jeg også for en år og en dag siden da vi sidst behandlede et beslutningsforslag der ligner det her

opmærksomme på at mange unge oplever at blive udsat for et pres fra religiøse jævnaldrende der fortæller dem at de

uddannelsesinstitutioner forkyndelse styrker den her kontrol på skolerne skolerne skal ikke være antireligiøse men de skal være ikkereligiøse skoler og derfor hilser vi diskussionen velkommen dansk folkeparti ønsker at forbyde bederum på offentlige danske uddannelsesinstitutioner da vi behandlede forslaget i folketingssalen for et år siden

vores holdning var at lokaler på offentlige uddannelsesinstitutioner ikke bør bruges til forkyndelse og bøn det er stadig vores udgangspunkt men vi havde også en række betænkeligheder ved det fremsatte forslag og derfor valgte vi hverken at ville stemme for eller imod forslaget i stedet bad vi regeringen om at undersøge hvor mange bederum der er på danske skoler og universiteter det fik vi svar på nogle måneder senere og vi kan nu konstatere at bederum eller fordybelsesrum eller stillerum eller hvad de bliver kaldt eksisterer i et meget begrænset omfang vi ser derfor ikke noget grundlag for et egentligt lovindgreb det ser ud til at ledelserne på uddannelsesinstitutionerne er i stand til at håndtere problemet selv vi vil dog godt understrege at vi ikke mener at

skolen skal ikke være kirke og kirken skal ikke være skole derfor hvis ledelserne viser sig ikke at være i stand til at håndtere problemet og der opstår bederum på skolerne i et større omfang

vi ikke afvise at der kan være behov for et lovindgreb med de kommentarer fastholder vi vores gule stemme altså hverken et ja

det er selvfølgelig ærgerligt at socialdemokraterne ikke ønsker at

er én person der bliver generet af det her

som føler at de har svært

være på en uddannelsesinstitution fordi de bliver overvåget

som lovgivere bør gøre hvad vi kan

som jeg sagde til undervisningsministeren

er det jo et meget følsomt område det er jo ikke bare et område som man selv som den person der føler sig forfulgt og kontrolleret kan løse ved at rejse en sag på skolen det kan man lige præcis ikke derfor er det tit at hverken skolens ledelse eller

andre elever på skolen ved at det her problem eksisterer det er noget man får at vide i fortrolighed derfor er jeg lidt skuffet over at

socialdemokraterne ikke ønsker at gå ind og gøre noget for at hjælpe de her folk som føler sig

politikere gribe ind jeg vil også sige at sådan nogle personer har jeg også nødt endda mange af og jeg har også snakket med

vi har et ansvar for som politikere ikke nødvendigvis at gribe til lovgivning hvis der bare er en enkelt eller en håndfuld eller tyve personer der er udsat

blive enige med hinanden om at før vi griber til lovgivning der skal regulere hele samfundet skal der også være et problem af et vist omfang derfor synes jeg det er rimeligt nok på baggrund af en undersøgelse som viser at der er meget få steder hvor det bliver brugt som decideret bederum at vi lige overvejer om der er behov for at regulere det her gennem lovgivning eller om der er behov for at et bredt politisk flertal på christiansborg

brev op som ministrene har sendt sammen med uddannelsesministeren og siger at det

set er den politiske tilkendegivelse og at vi regner med at skoleledelserne er i stand til inden for rammerne af det

nu ønsker man at løse de her integrationsproblemer men ikke når det så kommer til at der faktisk er folk som gerne vil den danske integration og forhindres i det fordi vi

som kan bruges til social kontrol

det vi gør når der er et bederum vi laver simpelt hen forholdene på en måde så

bønner der skal skal bedes hvis man vil

islamisk tilværelse det vil sige at andre kan holde øje med om man

hvorfor skal vi stille sådan nogle kulisser til rådighed hvis vi samtidig mener at det er vigtigt at blive integreret i det danske samfund jeg synes

hvis man virkelig vil integrationen og hvis man virkelig vil hjælpe den enkelte person som gerne vil integreres i danmark

afskaffe den form for kulisser der lige præcis

levere service til borgerne det er også demokratiske institutioner som ikke bare skal være apolitiske de skal ikke være partipolitiske men de skal være politiske de skal nemlig forsvare og udbygge demokratiet derfor mener vi også vigtigt at skoler og uddannelsesinstitutioner bredt ikke bare lærer folk engelsk og fysik og biologi men at de også kæmper for demokratiet og i det omfang der opstår diskussioner om hvorvidt nogle af eleverne for eksempel tilslutter sig de demokratiske frihedsidealer så skal skolen også kunne rumme at kæmpe for demokratiet det er vigtigt i danskundervisningen hvis der

og det er vigtigt hvis det får betydning for hvad der bliver serveret i kantinen og det er også vigtigt hvis der er nogen der siger at piger ikke må sige noget i undervisningen og det er også vigtigt

kulisser for social kontrol som dansk folkepartis ordfører siger det vi diskuterer her er

kulisser det som vi diskuterer er på hvilket niveau det skal løses og vores vurdering er at det niveau som

overvejende omfang sagtens er i stand til at håndtere det derfor ser vi ikke noget grundlag

sige at venstre stemmer imod det her beslutningsforslag med det her beslutningsforslag

foreslår dansk folkeparti at lave et forbud

drøftede et lignende beslutningsforslag og venstre har ikke skiftet holdning

siden sidst vi mener fortsat at det skal være op til den enkelte institution at beslutte sig

at selvfølgelig har institutionerne en opgave i at bekæmpe

derfor synes jeg jo egentlig at vi på det her område faktisk er nået rigtig

i mellemtiden er der jo også lavet en undersøgelse

som valgte at svare på den her undersøgelse

blev der peget på at de lokaler især blev stillet til rådighed

til kristne elever

synes jeg faktisk ikke at der er grundlag for at begynde at lave lovgivning på det her område jeg har tillid til at også rektorerne skolelederne og så videre tager et ansvar her og går ind og

hvis der forekommer social kontrol på institutionerne med det kan jeg meddele at venstre stemmer imod beslutningsforslaget og så skal jeg også lige huske at sige at jeg skulle hilse fra de konservatives ordfører og sige at de også stemmer imod

er fast sat af til bøn det går ikke på om der må være bøn på skolen

direktøren eller skolelederen selv bestemme men det går på at der ikke på nogen dansk offentlig uddannelsesinstitution bør være et rum som kun er beregnet på

på en skole vi ved at den kulisse man sætter frem når man laver sådan

fører til social kontrol det kan næsten ikke gøre andet fordi det er tydeligt hvem der går ud og ind og det bliver der holdt øje med

hvordan kan man begrunde at der på nogen offentlig uddannelsesinstitution i danmark er

bakker fuldt ud op om også det hyrdebrev som blev sendt ud og jeg mener helt klart

prøve at præge de her ting er som ministeren også valgte at gøre at

understrege hvordan reglerne er understrege vores holdninger og så er det de enkelte skoleledere rektorer som må tage det her ansvar på sig i forhold til

ændre de steder hvor der eventuelt er

en ganske ny foreteelse vi ved jo udmærket at det bliver

kontrol indbyrdes kontrol

så hvorfor overhovedet have det tilladt ville ordføreren stemme for

at man selv må bestemme om man vil indrette

bederum i danske uddannelsesinstitutioner

jeg har det stadig væk sådan at hvis vi her på christiansborg skal til at blande os i de

så må der jo følge noget med hvis dansk folkepartis beslutningsforslag blev til lov hvem er det der skal ud at kontrollere og skal vi

omkring at der skal være et korps der tager rundt og fører tilsyn

jeg har tillid til at rektorerne skolelederne påtager sig det her ansvar

ikke laves lovgivning der fastlægger hvorvidt der skal indrettes bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner eller ej

mener ikke at folketinget skal forbyde bederum og vi mener for den sags skyld heller ikke at der per definition skal være et krav om indretning af

selv om der måtte være religiøse elever

måtte ønske at der blev etableret et sådant vi kan konstatere at

der i dag er et ganske lille antal institutioner hvor der er bederum det giver efter alt at dømme generelt set jeg vil ikke udelukke at der kan findes enkelte eksempler

anledning til problemer eller konflikter der hvor der er bederum og i det omfang der er det

håndteres af skoleledelserne vi kan også konstatere at uddannelsesinstitutionerne

ikke efterspørger et forbud som det dansk folkeparti ønsker at indføre alt i alt

reelle problemer på vores uddannelsesinstitutioner men at det vel rent ud sagt er led

hvad der kunne minde om et politisk felttog mod borgere med et bestemt religiøst tilhørsforhold det bryder vi os ikke særlig meget om i enhedslisten så kort og godt

trygt kan overlade det til skoleledelserne at tage stilling til hvorvidt der skal være bederum på de enkelte uddannelsesinstitutioner og vi stemmer imod

komme på en uddannelsesinstitution jeg mener ikke at det danske samfund kan være bekendt at indrette nogle omgivelser som gør det vanskeligt for en lille gruppe af elever og her taler vi altså om muslimer så

gør det her for at forsvare nogle muslimer som ønsker at være muslimske på en måde som ikke alle synes er den rigtige måde

det kan jeg ikke forstå at ordføreren ikke vil støtte og jeg

insinuationer om at vi skulle være ude på at at genere nogle bestemte religiøse grupper

kan have fået indberetning om et problem eller måske nogle nogle enkelte problemer det vil jeg slet

som har de her problemer og som i sagens natur ikke kan rejse dem offentligt det er jo derfor at

og fortælle om det før

ordførerens side ikke ønsker at være med til at skabe nogle omgivelser hvor alle religiøse grupper kan føle sig trygge og ikke føle sig overvåget og tvunget ind i en bestemt form for livsførelse når vi nu ved

henvender sig til skolelederen eller den offentlige myndighed der nu har med den pågældende uddannelsesinstitution at gøre men det er jo ikke ethvert problem vi støder på i vores samfund som vi bør

lave generel lovgivning her i folketinget så vi stemmer imod

dansk folkeparti var jeg også ordfører på sagen og jeg sagde bla

jeg havde det udgangspunkt at offentlige institutioner i princippet skal være sekulære jeg nævnte dengang og det vil jeg gøre igen domstolene som eksempel og

jeg nævnte også at uddannelsesinstitutionerne bør have et verdsligt præg og det gjorde jeg i øvrigt vel vidende at både fru marie krarup og jeg selv er studenter fra en skole der hedder ribe katedralskole den er ikke desto mindre på trods af sit navn en fuldstændig verdslig skole hvor den frie og kritiske og rationelle tanke kan

derfor er det jo selvfølgelig vigtigt at vi værner om at vores statslige institutioner skal være være sekulære det kan vi ikke blive uenige om så er der spørgsmålet om hvordan man

på en proportional måde skal man indføre et

centralt forbud eller skal man lade beslutningen om indretningen af institutionerne være op til de lokale ledelser

sådan som situationen er i to tusind og atten tror jeg at et centralt forbud er ude af proportioner med problemets omfang og det tror jeg jo ikke mindst i lyset af at ministeren siden sidste år

det er altså ikke en

om institutionernes verdslige præg

den konkrete situation der foreligger skal vedtage en lov udarbejde en bekendtgørelse

og håndhæve loven som også fru anni matthiesen var inde på der er

der er jo ingen der kan vide om

i fremtiden og så synes jeg at vi skal tage sagen

det der er uproportionalt i dag kan jo sagtens være proportionalt på et senere tidspunkt men indtil videre synes jeg at de lokale ledere bør træffe beslutningen om

institutioner sekulære og derfor kan vi ikke støtte

liberal alliance klamrer sig til for at få deres forklaring til at hænge sammen altså at det er en administrativ byrde det er også en kæmpe

at se om der er et rum eller ej hallo det er altså ikke noget der skal udfyldes mange formularer om

spørgsmål om at der fysisk er et rum som er sat af til bederum det her forslag

skolelederens ret til at bestemme om der skal være bøn på skolen i andre rum

imod at have et rum stående der fast bruges til bøn for det er det der giver den her sociale kontrol den anden del af det om der overhovedet skal være bøn på en skole er et andet spørgsmål som jeg mener

erfaringsmæssigt ved at hvis man har

at vi er enige om at der ikke bør være bederum men

ting der gør at liberal alliance ikke kan stemme for det her og det synes jeg selvfølgelig er ærgerligt det viser

nogle af de problemer vi står med her er nogle som egentlig ikke melder helt klart ud på de her områder hvor de har en masse rigtige holdninger men desværre ikke sætter dem igennem der er behov for det

integrationen under og det er der så nogle af de mere sekulære de såkaldte moderate muslimer der især lider under fordi de har det problem at de får sværere ved at få lov til at leve det frie liv som vi i virkeligheden ønsker her i danmark der tror jeg helt sikkert at liberal alliance også ønsker

vægt på at det som måske er en kende uproportionalt i to tusind og atten

og da et godt beslutningsforslag jo ikke kan fremsættes for tit kan vi måske fremsætte det igen og så kan vi

de fleste lufthavne efterhånden har stillerum refleksionsrum

de rejsende kan gå ind og få en pause bede eller hvad de nu

rejsende der benytter sig af lufthavnene da jeg for

var vigtigt var faktisk at der skulle indrettes et

til medarbejderne da jeg nogle år efter

til rådighed for patienterne som de kunne bruge til at trække sig tilbage for at bede eller bare have en stille stund det er sjovt at så kommer

i folketinget og så står vi her og diskuterer om folketinget skal beslutte at offentlige uddannelsesinstitutioner ikke må have bederum refleksionsrum stillerum

som uddannelsesinstitution selv bør beslutte hvorvidt der skal være

stillerum eller et refleksionsrum eller hvad man nu kalder det

institutionen det synes vi i alternativet er en lokal beslutning og derfor

tydeligvis også nej til det her beslutningsforslag det gjorde vi også da vi stod her for

altså er en autonom beslutning som vi mener ligger

og ikke hos os her i folketinget noget helt andet er

der måtte have glæde af det og brug for det kan få en stille stund

at vi ikke anerkender at der kan være problemer nogle steder og de steder hvor der er problemer

løses men det kan ikke være

at vi i folketinget gør det gør det forbudt at lave de her rum det må være noget

ved i mange tilfælde bliver udnyttet til at kontrollere og undertrykke nogle mennesker der ønsker at leve et anderledes liv hvordan kan det være sympatisk der er ikke nogen der siger at man skal være forhindret i

en bøn men

kan kontrollere hvem der kommer ind og beder sin bøn på en bestemt måde

man kan synes at det er sympatisk at lave sådan nogle omgivelser som vi ved

hvordan kan vi som lovgivere acceptere at vores offentlige uddannelsesinstitutioner har lov til at lave nogle omgivelser som vi ved er ineffektive i forbindelse med integration som vi ved gør det svært for nogle muslimer der ønsker at leve sekulært at være til stede på sådan en uddannelsesinstitution det har jeg

ved at de her rum bliver brugt kontraproduktivt i forhold til hvad der er hensigten men undervisningsministeriet har

bare bede om at man når man kommer med så voldsomme påstande

også dokumenterer dem så det vil være mit svar tilbage noget andet er

sympatisk at stille de rum til rådighed ja selvfølgelig er det da sympatisk er det sympatisk hvis man misbruger dem nej

at vedkommende kendte til eksempler jeg kender til eksempler men det er ikke noget der nødvendigvis kommer

nogen problemer det er der faktisk og hvis der er bare ét problem så

man bør sætte spørgsmålstegn ved om vi som lovgivere skal sørge for at der stilles omgivelser til rådighed sådan at man

udføre

som også er valgt til at forsvare

vælgernes interesser og i det hele taget sikre en

og siger at jeg vil lave politik på baggrund af at jeg

det er fair nok at vi kender til eksempler og selvfølgelig skal vi også tage højde for dem men det må jo ikke være det som vi baserer vores vores nationale lovgivning

og en udstrakt decentralisering til lokalsamfund og institutioner lokalt det har vi haft en

og derfor vedrører den enkeltes religiøsitet ikke andre og derfor kan man selvfølgelig problematisere indretning af for eksempel bederum på offentlige uddannelsessteder

det beslutningsforslag vi behandler nu b syv og halvtreds gør på den anden side skal vi altså ikke have et samfund med overstyring det man kan håndtere lokalt skal vi selvfølgelig lade folk håndtere lokalt der kan være masser af forhold som spiller ind

sker omkring dem og derfor også bidrage til at få løst de problemer der eventuelt kan være det skal vi ikke som folketing blande os i der er studerendes råd der er elevråd der er alle mulige former for

som b syv og halvtreds behandler

det op hvis de mener det fører til noget som det ikke skulle føre til nemlig kontrol af den enkelte

så det er meget enkelt

i et elevråd eller går rektors kontor

taler om det de bliver jo betragtet når de går derop alle vil spørge dem hvad snakkede du med

nogle omgivelser som gør det meget nemmere at udføre den her form for social kontrol selvfølgelig vil vi aldrig nogen sinde kunne løse alle problemer

er jo bare en lillebitte del af det

med til at gøre det muligt vi giver skolerne lov til at opbygge en kulisse der bliver brugt til et spil som vi synes er forkert og så tror

at eleverne selv kan løse det kan de lige præcis ikke fordi de er så sårbare

de oplever og derfor ville jeg være rigtig rigtig taknemmelig og jeg mener det

på deres uddannelsessted jeg ville rigtig rigtig gerne tale med nogle af dem

for at der er nogen der opdager at de sætter det her

meget stor angst for at blive afsløret fordi det har så store konsekvenser for deres private liv men

folk bliver udsat for det her

det eksisterer selv om det ikke er noget som folk tør stå frem og sige i det åbne rum jeg vil da håbe der er nogle der henvender sig til

problem men det kræver jo at de har dyb tillid til at det ikke går videre og det

men problemet eksisterer vi er flere der har mødt det at fru marianne jelved ikke har mødt

så har jeg stor tillid til ledelsen på sådanne institutioner

sker den type overskridelser af jeg havde nær sagt

som studerende så håber jeg sandelig at der er både lærere og rektorer

og hvad ved jeg som har sans for den slags ting de går midt imellem de unge og de unge har jo også kendskab til hinanden derfor fru marie krarup det hører til i et demokrati

vi skal lære her og det må vi hjælpes ad med og jeg er en meget glad lytter til nogle der har haft de problemer som der blev gjort rede for i forbindelse

stærkt fokus på problemerne med social og religiøs kontrol og derfor har vi blandt andet lagt stor vægt på at få kvinder i isolerede religiøse miljøer i uddannelse og ud på arbejdsmarkedet og vi har i to omgange været med til at styrke tilsynet på friskole og privatskoleområdet

har sikkerhed for at alle børn forberedes til at leve i et demokratisk samfund

mener vi at fokus altid bør rettes mod de reelle problemer og udbredelsen af religiøse bederum på danske uddannelsesinstitutioner er ikke noget stort problem

viste den undersøgelse fra sidste år at der ikke er tale om noget udbredt fænomen af de tolv en og tres uddannelsesinstitutioner der ønskede at deltage i undersøgelsen har kun syv og tyve svaret at de har et bede eller fordybelsesrum det samme forhold viste de høringssvar der kom i forbindelse med behandlingen af forslaget i sidste samling for det andet

mener vi i sf at det er et politisk skråplan at vi som lovgivere begynder at detailregulere hvordan selvejende ungdomsuddannelser eller andre uddannelsesinstitutioner indretter deres undervisning og lokaleforhold

kan et forbud mod bederum

let komme til at udgøre et indgreb i tros og religionsfriheden og andre grundlæggende menneskerettigheder der i dag er beskyttet i henholdsvis grundloven og den europæiske menneskerettighedskonvention

b syv og halvtreds er er

trak det gamle forslag tilbage og sendte det i høring fordi det under førstebehandlingen kom frem at der var nogle partier der ville støtte forslaget hvis det blev sendt i høring først nu har forslaget så været i høring og ikke overraskende har man fundet ud af at der ikke er en voldsomt stor del af uddannelsesinstitutionerne der har bederum heldigvis vil jeg sige på uddannelses

område er det ti ud af syv og tredive institutioner på undervisningsministeriets område er det syv og tyve institutioner der har svaret ja til at de har bederum men det er langtfra alle institutioner der har svaret så reelt ved vi ikke præcis hvor mange der er men der er i hvert fald mindst syv og tredive når vi

det er vigtigt at lovgive på dette område selv om der altså heldigvis er så få bederum som der er

vi har oplevet at elever og studerende har været kede af at føle sig tvunget ind i én bestemt livsstil det er sket ved at det har været muligt for andre grupper af elever at holde øje med om de har brugt bederummet til de obligatoriske islamiske bønner et bederum har dermed skabt

der bestemt ikke er behov for på en dansk uddannelsesinstitution

dertil kommer at der ét sted også er blevet fundet radikaliserende litteratur i et bederum man kan derfor frygte at bederum også giver rammer for en islamisk radikalisering og ingen af delene er ønskværdige i danmark

dette forslag løser naturligvis ikke alle integrationsproblemer i danmark

lillebitte område og kan gøre det nemmere for unge muslimer der ønsker at leve et mere sekulært liv at vælge en uddannelsesinstitution og føle sig godt tilpas der

vi har hørt andre partier på det seneste tale meget mere positivt om lovgivning på disse bløde integrationsområder dér hvor vi forsvarer dansk kultur og dansk frihed vi har hørt andre partier tale om at det er en god idé at lovgive om at der faktisk skal være

i dansk folkeparti for vi ønsker at forsvare dansk kultur og dansk frihed derfor er vi selvfølgelig glade for at der nu også er andre partier der har fået det på den måde for desværre er det sådan at det ikke bare går af sig selv at bevare og forsvare dansk kultur og frihed

vi er glade for at undervisningsministeren har sendt et hyrdebrev ud

uddannelsesinstitutionerne om at de bør overveje om det er en god idé med et bederum

for det har ikke fået bederummene til at forsvinde og dermed har vi stadig væk de samme problemer med social kontrol

for når vi ønsker at forbyde bederummene

er det jo for at give alle den frihed som bør være selvskreven i det danske samfund nemlig at man kan vælge at leve som man ønsker uden at blive overvåget og kontrolleret

kan man blive overvåget og kontrolleret får man dermed sværere ved

del af det danske samfund integrationen gøres vanskeligere vi havde derfor

andre partier især de partier der udtalte sig positivt om forslaget sidste gang havde kunnet bakke op om vores forslag men jeg takker for

hvad det egentlig er dansk folkeparti gerne vil

hvordan tænker dfs ordfører så at

til det her det er det som beslutningsforslaget går ud på det går ikke ud på om der er bøn på skolen det er jo den enkelte skoleleder der skal beslutte det og langt de fleste skoler eller rigtig mange skoler

fald rigtig mange gymnasier der har gjort men at kontrollere om der er

det tror jeg ikke man behøver sådan en hær af administratorer og en masse papir for

nogle gange laver vi jo noget lovgivning os

på christiansborg som så ikke kommer til at fungere optimalt derude i virkeligheden så jeg hører ligesom dfs ordfører

gælder alle typer af bederum og ikke udelukkende bederum for muslimer

man bruger den samme form for kontrol og jeg er

byrde i undervisningsministeriet at finde ud af om man har et fysikrum eller en gymnastiksal på en skole et bederum er et rum der er sat af til det og som enten hedder bederum stillerum

meditationsrum eller hvad man nu kalder det

så jeg kan ikke se at det på nogen måde kan være vanskeligt at finde ud af og hvis man har et skal man jo selvfølgelig bare lukke det og bruge det til noget andet

skoler som hvis de får påbud om at lukke et bederum

har i hvert fald svært ved at forestille mig at vi skulle komme derud hvor vi skal til at give bøder eller

valgt at sige at de kommunalbestyrelser der beslutter sig for at skrive ind i kommunens kostpolitik om der skal tages religiøse hensyn og hvis der skal det hvordan

fortjener opbakning her fra christiansborg ikke hån og latterliggørelse ligesom

sygehusledelser der står bag deres ansatte når en patient for eksempel nægter at blive behandlet af en muslimsk sygeplejerske

til diskussion vi har ansat vedkommende på baggrund af hendes faglige kvalifikationer og det er enten den behandling

holdning til det vi diskuterer er hvilket niveau problemet skal løses på vi mener feks at børnehaven er en kommunal institution derfor bør kommunalbestyrelserne overveje om der er behov for at skrive det ind i kommunens kostpolitik gymnasierne er statslige selvejende institutioner og derfor er det

at dansk folkeparti tager det her beslutningsforslag op i folketingssalen men når vi skal vurdere hvilket niveau beslutningerne skal træffes på så må det da have betydning i hvor stort omfang problemet overhovedet eksisterer derfor er det vel rimeligt nok at pege på den undersøgelse og sige

er så marginalt

synes vi i hvert fald ikke at er noget grundlag for at sige at

vores holdning til hvorvidt der skal være bederum det betyder noget

man kan ikke nøjes med at ringe til skolelederne og høre om der er et problem for det er ikke dem der kan mærke det de vil sjældent få det

faktisk ikke præcis hvor stort det er men vi ved at der er

at der i danmark i for lang tid har været den her holdning som

bertel haarder for flere år siden udtrykte med

minister for tørklæder leverpostej og badeforhæng og derfor

var det bare ting som man selv skulle finde ud af ude på de enkelte institutioner derfor blev jeg meget glad da jeg læste

ønskede at bakke op om dem

også lidt skuffet over at det er

at de godt vil stå og klappe i hænderne men

og og gerne vil integreres i det danske samfund men møder den modstand ved en social kontrol som vi befordrer ved at stille nogle kulisser og nogle rammer til rådighed for

haft en masse uskrevne regler i danmark om hvordan man opfører sig jeg tror at hvis jeg havde taget

i dag kan man gå på et offentligt finansieret gymnasie på nørrebro med burka det fortæller virkelig noget om hvad der har rykket sig på ganske få år sådan

uskrevne regler bliver udfordret og derfor er det helt rimeligt at der kommer en politisk debat

hvor udtømmende den undersøgelse der er lavet er jeg vil sige at når jeg selv har besøgt en række af de her uddannelsesinstitutioner og snakket med både ledelse og lærere og elever kan

der er et lokale sker det i kantinen eller i kælderen

er relevant at diskutere det min oplevelse er bare at alle andre end en eneste gymnasierektor

med de virkemidler vi har nu jeg

meget glad for de rektorer der har gjort det har jo ikke behov for det her beslutningsforslag fordi de

noget bederum og de har forbudt bøn på skolens område men der er andre steder hvor der stadig væk er bederum

det er jo der hvor rektor ikke er opmærksom på det og hvor der alligevel er unge mennesker som føler at de bliver kontrolleret på en destruktiv eller negativ måde

der det her skal hjælpe man kan da kun glæde sig over at der er nogle steder hvor de

sagtens kan finde ud af det men der er steder hvor de ikke kan

hjælpe de elever som føler sig udsatte det ville jeg ønske at der også var andre partier end dansk folkeparti der støttede op om

tak dansk folkeparti har med b fem og tres fremsat et forslag som pålægger regeringen inden udgangen af

atten at fremsætte de nødvendige forslag der medfører en tilskudsbetingelse til frie grundskoler om at fremmedsprogsundervisning kun må foregå på europæiske sprog lad mig starte med at sige at regeringen ikke kan støtte forslaget forslagsstillerne begrunder beslutningsforslaget med at det skal sikre en sproglig enhed i det danske uddannelsessystem ved at begrænse undervisningen på ikkeeuropæiske sprog det er forslagsstillernes opfattelse at dette er et sagligt formål idet danmark er et land som vægter dansksproglige kompetencer højt da det særlig er det danske sprog der binder os sammen desuden nævnes det at en begrænsning af undervisningen på visse fremmedsprog vil bidrage til at sikre de frie skolers arbejde med at forberede eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og folkestyre beslutningsforslaget sondrer ikke entydigt mellem undervisningssproget og fremmedsprogsundervisning på frie grundskoler jeg vil gerne understrege at det er fastsat i friskoleloven at undervisningssproget

partier bakker op om med aftalerne fra to tusind seksten og med den nye aftale fra november to tusind og sytten styrker vi kvaliteten af tilsynet yderligere på den måde har vi skærpet både oprettelsesprocedurerne og det løbende tilsyn med de frie grundskoler blandt andet for at sikre at skolerne lever op til

den første regering der er gået systematisk til opgaven med at sikre at alle frie grundskoler uanset værdigrundlag overholder lovkravet om frihed og folkestyre og vi tager opgaven meget alvorligt det er vigtigt at sige at grundskoler i danmark uanset om det er folkeskoler eller frie grundskoler er oplysningssteder og dannelsessteder det er selvfølgelig ikke

jeg kan så forstå at ministeren henviser til justitsministeriets udtalelser om at man mener at der er indirekte forskelsbehandling mit spørgsmål går

hvorfor justitsministeriet så ikke henvist til afgørelser på dette område der viser at det ikke kan lade sig gøre så vidt jeg forstår på ministeren

teoretisk ridt

stivnakkede jurister ovre i justitsministeriet men man henviser ikke til afgørelser fra domstolen det har vi trods alt

vi derfor nødvendigvis må læne os op ad justitsministeriets vurderinger

det ikke bare bliver en bestemt

artikel det er jo vigtigt at der er afgørelser så vil ministeren støtte dansk folkepartis opfordring til at der

henvisninger til afgørelser fra domstolen der viser at vores beslutningsforslag ikke

friskoler og vi har også med bekymring set noget af

antisemitisme homofobi parallelsamfund

at dansk folkeparti har været med til at give flere penge

skoler nogle af de allerværste da man

regeringen har givet endnu flere penge til friskoler generelt herunder de muslimske

ikke handler om hvilket sprog man taler men om antallet

derfor så vi jo gerne at hvis der var over halvtreds procent med ikkevestlig baggrund men med indvandrerbaggrund

set underordnet om man snakker engelsk eller om der foregår noget

skoler vi kan også senere diskutere

handler om og ikke hvilket sprog vi kan derfor ikke

have lukket de her muslimske friskoler her kommer der et lovforslag som overholder grundloven som overholder konventionerne

nogle henvisninger til menneskeretsdomme der gør at det her

vi vil gøre det sværere at drive de her muslimske friskoler som socialdemokratiet gerne vil have lukket med det her vil man ikke kunne have koranundervisning på

betalt af staten og herunder også socialdemokratiske skatteborgere så hvorfor i alverden vil socialdemokratiet ikke være med til at støtte det her det overholder alt det som

socialdemokratiet gerne vil have inklusive at

er inden for konventionernes rammer

domstolsafgørelser det er mig komplet ubegribeligt at socialdemokratiet nu

hvorfor det er bedre at man sidder og laver koranundervisning på engelsk hvis man grundlæggende synes at muslimske børn skal gå i skole med danske børn

det overholder grundloven det overholder konventionen

så det burde egentlig være lige efter bogen så socialdemokratiet kunne stemme for det her og dermed støtte dansk folkepartis arbejde men sådan som jeg kan forstå socialdemokratiet

er det bare mundsvejr socialdemokratiet tilhører de snakkende klasser så snart det bliver konkret

friskoler til livs det må være konklusionen på på herre

som ville give færre penge når det så er sagt

friskole kun bestående af indiske børn der ikke gik i skole med en eneste dansker

er forskellen på dansk folkeparti og socialdemokratiet nemlig at vi ønsker man skal gå i skole med danske børn

har vi fået oplyst at dansk folkepartis beslutningsforslag

gå op imod for det andet

bidrage til at skabe stærke sproglige enheder

i det danske uddannelsessystem og

et ikkeeuropæisk sprog sådan at de ikke også er i stand til at mestre mestre det danske sprog og forstå den danske kultur

uenige med dansk folkeparti jeg tror at

være med til at styrke vores sprogkundskaber og for den sags skyld også vores kulturelle forståelsesevne når det så er sagt har vi netop

der synes jeg jo egentlig at vi netop også

nogle regler der sikrer at undervisningssproget på de

er skrevet i beslutningsforslaget at man så skal gøre nogle undtagelser men som jeg forstår det er beslutningsforslaget

ordfører sagde her for lidt siden et spørgsmål om at få lukket de muslimske

trods alt også at have noget kinesisk

man kan lave nogle undtagelser men kort og godt vil ud fra de ting jeg lige har nævnt

også i det her tilfælde har jeg lovet

de konservative og sige at de heller ikke kan tilslutte sig

slået fast at det kan være et sagligt formål at fremme en sproglig enhed i samfundet det er jo derfor vi har henvisninger til de afgørelser der er

regeringen og dermed også venstre har ikke kunnet henvise til nogen afgørelser der underbygger regeringens

for at fremme for eksempel en sproglig enhed i danmark

kunne venstre så ikke tænke på ny så man kunne støtte det her forslag i den videre behandling så vi når frem til en anden behandling

det hvis ordføreren ønsker at få nogle konkrete eksempler

jo så det man eventuelt kan tage fat på efterfølgende

afgørelser der understøtter regeringens afvisning vil det så ikke være klogt af venstres ordfører

her forslag det var blandt andet selvfølgelig det som jeg har fået oplyst

i justitsministeriet men også i forhold til

et spørgsmål om at man ad den her vej vil lukke alle muslimske

til at sige at jeg kommer til at stemme ja til det

jeg synes det er urimeligt og jeg synes det er en manglende anerkendelse af og en manglende respekt for hele det grundlag vi har for

altså når det for eksempel konstateres at danmark er et land som vægter dansksproglige kompetencer højt så kan man sige at det ikke er noget overraskende synspunkt at vi lægger vægt på

men at det skulle være en særlig saglig begrundelse for ikke at undervise i ikkeeuropæiske sprog

og når man i bemærkningerne skriver at en en udelukkelse af ikkeeuropæiske sprog vil styrke elevernes demokratiske dannelse så tænker

hvert fald et meget lidt rimeligt synspunkt så

meget tid på at diskutere hvorvidt det er vigtigt at lære dansk jeg tror ikke der er nogen af de tilstedeværende folketingsmedlemmer der

tilegne sig arabisk eller eller andre ikkeeuropæiske

undervisningsordførere

vi da skal betragte det som en styrke for det danske samfund at vi giver plads til mange sprog det er et synspunkt jeg er helt enig i og enhedslisten kan ikke

som der er blevet brugt temmelig lang lang tid på og som er

for at partiernes ordførere

vi skal behandle fordi det er ret besynderligt det er faktisk et ret seriøst stykke arbejde der er blevet leveret vi overholder grundloven vi overholder konventionerne vi overholder også henvisninger til de afgørelser der er foretaget på området og hvorfor denne metode fordi vi ved

masser af partier og ordførere og politikere som gerne vil overholde

lyttet til og det holder sig inden for konventionerne

ret nedladende tale om at det her ikke

særlig alvorligt og at det er besynderligt jeg synes egentlig ordføreren skulle

er helt urimeligt over for de muslimske friskoler

det er helt urimeligt over for den friskoletradition vi har

kun det jeg forsøger at give udtryk for så det er ikke udtryk for nedladenhed over for det arbejde der er lavet men udtryk for

er dybt uenig i i forslaget og jeg vil sige at hvad enten forslaget nu er grundlovsstridigt eller ej

noget særlig godt argument for at vedtage

til os for nogle dage siden eller var det i går det er jo sådan i dag at

allerede er forskelsbehandling eu borgere og eøs borgere

har krav på modersmålsundervisning resten har ikke

vi har lænet os op ad i det her forslag vi siger egentlig bare til friskolerne at det er den model vi vil bruge vi synes ikke de skal have modersmålsundervisning for statslige penge når det drejer sig om arabisk og tyrkisk men at det skal foregå på europæiske sprog er det ikke rimeligt

tales inden for det europæiske fællesskab må man gerne undervise i og på

set ikke det har så meget med spørgsmålet

have modersmålsundervisning i stor udstrækning jeg synes bare ikke

med det her forslag at gøre

et umiddelbart synligt lag som handler om de sprog der kan eller ikke kan undervises i

på de fri grundskoler og så er der et dybere og efter min mening mere væsentligt lag som er spørgsmålet om hvordan de

rettigheder som bliver givet i overensstemmelse med den europæiske menneskerettighedskonvention bliver afvejet mod den skade som de selv samme rettigheder kan anrette imod

det jeg vil gøre i min ordførertale er at jeg vil koncentrere mig om det dybere lag altså de givne rettigheder over for det såkaldte skadesprincip

det er jo en kendt sag at en lang række politikere fra en lang række partier er kritiske over for den måde

er en af hovedprioriteterne for det danske

som menneskerettighedsdomstolen kaldes i daglig tale i fremtiden bør optræde mindre aktivistisk end den gør i dag

hvis der er en stigende utilfredshed med aktivismen i emd det

det heroiske svar er selvfølgelig at deklamere at man melder sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention men det vil jeg mene er et

den danske stat er faret for voldsomt frem og hvor emd

har truffet afgørelse til fordel for danske borgere og den beskyttelse af danske borgere synes jeg sådan set ikke

for nu at sige det på populært

er der langt mere musik i at gøre som dansk folkeparti foreslår nemlig at undersøge de muligheder der ligger i

menneskerettighedskonvention

er sådan at det er bygget ind i den at den respekterer det der hedder skadesprincippet som er et godt gammelt liberalt princip der oprindelig blev formuleret af john stuart mill så langt tilbage som i

skadesprincippet siger at borgernes frihed kan man legitimt indskrænke hvis

det er sådan at både artikel otte ni ti og elleve i menneskerettighedskonventionen har et stykke to som i princippet fastslår at

det mener jeg faktisk er vejen at gå i fremtiden

oftere at arbejde på at dokumentere og argumentere for at skadesprincippet kan gøres gældende der er allerede afsagt nogle afgørelser der tyder på at det er vejen at gå og det tror jeg skal afsøges yderligere

derfor er jeg enig med dansk folkeparti i det store projekt så at sige som er at undersøge om det her skadesprincip som er bygget ind kan bruges nøjere men helt pragmatisk bliver jeg nødt til at bøje mig for at i den form som som forslaget ligger

har justitsministeriet sagt at vi har et problem med

nødt til at acceptere da jeg ikke selv er jurist og derfor helt konkret her og nu

må vi i liberal alliance desværre

egentlig indeholder og som forsøger at løfte

lidt højere niveau i stedet for bare at affærdige det som

velgørende at høre fra en politiker det betyder også

begynde at diskutere hvordan vi anvender konventionerne og artiklerne

selektivt det er jo det justitsministeriet gør når de bruger artikel fjorten og så

beslutningsforslaget uden henvisninger til afgørelser så tak for at ville tage imod den syssel det er at ville diskutere konventionerne og hvordan vi bruger

herre henrik dahl støtte dansk folkeparti i at få justitsministeriet til

finde nogle afgørelser der understøtter afvisningen og hvis det

det er min ganske oprigtige opfattelse at der er en intellektuel problemstilling og en politisk problemstilling og

som det er at udfordre hele spørgsmålet om skadesprincippet og hvordan

tror jeg simpelt hen har en længere tidshorisont

behandlingen af et beslutningsforslag jeg vil meget gerne arbejde med

undersøge anvendelsen af det her skadesprincip og komme videre med det jeg tror rent faktisk at det kan blive svært

beslutningsforslaget her men jeg tror at der vil komme masser af lejligheder

eventuelt vores partier sammen

overvejelser om det her med skadesprincippet og så prøve at bringe det

herunder imod muslimske friskolers misbrug af vores tillid og frihed det er altså

eller i hvert fald ordføreren støtter

selektivt til at banke os selv i hovedet med men til at understøtte nationen og den referenceramme som som danmark

med at prøve at lave en eller anden form for paradigmeskifte

jeg tror at deklamationen om at forlade konventionerne er en dårlig idé men jeg tror

bedre og arbejde med dem på en bedre måde er en rigtig rigtig god idé som jeg

efterhånden er kommet til at handle om

diskuterer ud fra når vi diskuterer hvad

noget er realistisk i forhold til konventionerne eller

socialdemokratiet kom med deres udlændingeudspil da kom det også til at handle

en argumentation for at det kan det godt men hvorfor spørger vi ikke os selv

det her er fornuftigt er det ønskeligt for vores samfund for vores børn og for deres fremtid er det respektfuldt over for

egentlig kigger på om det her helt i sig selv er et politisk forslag

have det det ved jeg godt men vil vi andre kan vi diskutere det ud fra nogle andre præmisser

for at lære andre sprog end de europæiske i friskolerne det er da decideret ufornuftigt

meget vi kommer til at handle med kineserne fremadrettet

godt forestille sig at det var et sprog som som nogle børn ville have glæde af at lære hvis man tænker det i et erhvervsperspektiv og i et frisindsperspektiv må vi ikke tage rettigheden fra vores børn i forhold til at lære de sprog som skolerne vurderer at de gerne

kausaliteten er simpelt hen usammenhængende i i bemærkningerne

ikke god nok i bemærkningerne til

at med med beslutningsforslaget ønsker dansk folkeparti at styrke udgangspunktet om at undervisningssproget i danmark er

så kommer den næste sætning at begrænsning af undervisning i visse fremmedsprog ligeledes vil fremme skolernes arbejde for at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske okay altså hvad er det for en kausalitet

bemærkningerne til til de her beslutningsforslag

jeg mangler lidt til sidst

i det omfang der skulle være problemer med den demokratiske dannelse og

henviser man altid til konventionerne de bryder med vores internationale forpligtelser når

fejer man det til side og så spørger man jamen

lad mig så tage udgangspunkt i fornuft er det fornuftigt at der findes jihadmateriale på friskoler er det fornuftigt at der bliver begået økonomisk svindel er det fornuftigt at friskoler modarbejder integrationen er det fornuftigt at der er ekstreme organisationer som er inde over muslimske friskoler

begrænsninger for de her friskoler

godt tænke mig at få et svar på er det fornuftigt at disse ting foregår på muslimske friskoler uden at vi griber

har der været nogle muslimske friskoler der har haft problemer med med frihed og folkestyre kravet ja det har vi set at der har været kan vi generalisere og sige

skal man jo argumentere ud fra den viden der er og ikke generalisere ud fra enkelte situationer i forhold til alle de muslimske friskoler i danmark den diskussion tror

graden af generaliseringer eller hvornår man kan begynde at tale om alle som en samlet enhed men igen nej

jihadmateriale nej det er ikke fornuftigt hvis der

det har vi et tilsyn der fanger i

i de enkeltstående tilfælde og jeg har fuld tiltro til at tilsynet fanger det

anden form for tilsyn

fornuftigt at vi fra folketingets side går ind og skærper og gør det sværere for de her muslimske friskoler og deres miljøer

tillidsbaserede system når det har vist sig gang på gang at de ikke

side begge gange vi har støttet elementer i den lovgivning der har været vi har ikke stemt for dem

skærpelse af tilsynet som sådan flere ressourcer til tilsynet hvis der er brug for det står vi sådan

jeg plejer at kalde de frie skoler for eksponenter for mindretalsretten

for øje at vi har en tradition en kultur og en lovgivning der gør at en kreds af borgere som har et værdisæt som er anderledes end flertallets på visse betingelser kan oprette deres egen frie skole

det er vi i radikale venstre stærkt tilfredse med

vil gerne forsvare de frihedsrettigheder

var jo i den fantastiske situation at kunne seks sprog fransk dansk spansk engelsk kinesisk og vietnamesisk

selvfølgelig kostet umanerlig meget at lære seks forskellige sprog på den måde som prins henrik kunne dem vi ved også at han har været en fabelagtig god ambassadør for danmark

verden hvor man har brugt andre sprog og haft glæde af det end europæiske sprog

vi har endda fremrykket indlæringen og

folkeskolen med den seneste reform hvor de allerede kan begynde med engelsk i første klasse

derfor bør vi i virkeligheden også gøre det muligt at de børn der vokser op i danmark med et andet modersmål end dansk får lov til at kunne og at bruge deres modersmål samtidig med at de lærer dansk engelsk tysk fransk og andre sprog

i stockholm ligger der en skole der hedder rinkeby skole som jeg

skolen ligger i et kvarter der minder meget om sydhavnskvarteret

fik en ny leder på et tidspunkt hvor

været meget uro den nye leder var ganske ung

han tiltrådte og han havde én vision for alle børn

han mente at fremmedsprogskundskaber var noget af det allervigtigste som børn kunne beskæftige sig med og udvikle og have glæde af i en fremtid som den vi lever i i dag

og nu er den skole søgt af alle børn i stockholm for alle børn ville faktisk gerne gå

for de børn der gik der kunne mindst fire fremmedsprog for det var sat i system og det var gjort til et succeskriterie at man kunne fremmedsprog og at man kunne mange fremmedsprog det er en flot ambition og den bør vi også støtte

derfor kan radikale venstre ikke

italiensk tjekkisk græsk og så videre plus eøs sprogene så de vil også kunne tilbyde rætoromansk som bliver talt i schweiz

at de kan tilbyde russisk hebraisk kinesisk

bare lige henvende sig til undervisningsministeren der så giver en dispensation så med disse oplysninger det lader til at ordføreren ikke helt har læst forslaget nært

sige ja til beslutningsforslaget når

fortsat vil kunne undervises

vi har ansvar for som samfund over for børn som ikke er myndige i sagens natur at de også får mulighed for at lære deres modersmål at kende så de kan tale med deres bedsteforældre på deres modersmål så de kan læse deres

men det er i hvert fald en måde som vi ikke behøver at begrænse at man også lærer sit modersmål samtidig med at man lærer andre ting og andre sprog

undervisning ikke på nogen måde understøtter elevernes indlæring

der konkluderer det på baggrund af et stort rammeforsøg som den tidligere socialistiske regering igangsatte når vi nu

vil det så ikke være oplagt at de radikale støtter dansk folkepartis beslutningsforslag for

vil begrænse fremmedsprogsundervisning herunder

jeg begrundede ikke modersmålsundervisning

indlæring på andre områder overhovedet ikke

litteratur på deres modersmål at de skulle kunne tale med deres bedsteforældre som stadig væk bor i et andet land hvor man taler et andet sprog end det vi har af europæiske sprog for eksempel

tak i danmark har vi tradition for både at have folkeskoler og frie grundskoler og den struktur har sf ikke noget ønske om at gøre op med samtidig har vi også et regelsæt for de frie grundskoler der understreger at undervisningen skal stå på mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen derfor mener vi ikke

kun i ganske særlige tilfælde kan ministeriet godkende at undervisningssproget skal være et andet end dansk den sidste mulighed synes sf fortsat der skal være ikke mindst fordi vi lever i en globaliseret verden hvor der bør være gode undervisningstilbud til de stadig flere fremmedsprogede børn og familier

uden for europa der lever en kortere eller længere periode i danmark

afslutningsvis vil jeg blot nævne at sf allerede ved to lejligheder har været med til at stramme op på tilsynet med frie grundskoler så vi har sikkerhed for at alle skoler arbejder for at forberede eleverne til at leve i et samfund med frihed

der er behov for yderligere stramninger af regelsættet for de frie grundskoler og derfor stemmer sf nej

dansk folkeparti inden for både grundlovens og konventionens rammer ville forsøge at sætte en begrænsning for de muslimske friskolers gøren og laden

dybt skuffende at socialdemokratiet nu ikke vil tilslutte

de har jo turneret land og rige rundt med at

de vil lukke muslimske friskoler det var ordene fra socialdemokratiets formand

understøtte og støtte de redskaber der gør at det bliver sværere at have en muslimsk friskole i danmark

det med al tydelighed står klart at det er et parti der tilhører de snakkende klasser når det kommer til konkret handling sker der

derfor det er så sørgeligt gang på gang

opleve hvordan socialdemokratiet i medierne siger ét og

de øvrige partiers ordførere repræsenterer jo egentlig velkendte velkendte argumenter vi kender dem man kan være uenig med dem og man kan synes det er ærgerligt men socialdemokratiet er godt nok noget slatne og jeg synes simpelt hen det er for ringe

ikke kan være konsekvent at man udadtil gerne vil gøre noget

når det her forslag er så gennemarbejdet som det er

det der er interessant er jo

at det holder sig inden for grundlovens rammer og hvorfor siger jeg at det holder sig inden for grundlovens rammer fordi det er ret

ikke ret mange der ved at grundloven står øverst grundloven står over konventionerne den står over eu den står over fn grundloven står

under grundloven kommer så alle de forpligtelser som vi har tilsluttet os herunder konventionerne så vi satte os

den opgave inden for grundlovens rammer inden for konventionens rammer med henvisninger til afgørelser

strikket et beslutningsforslag sammen

muslimske friskoler for vi ved jo at socialdemokratiet går meget op i konventionerne

så kommer vi ned i salen og der sker ingenting

og siger at der ikke må ske nogen forskelsbehandling

hvis forskelsbehandling er sagligt og objektivt begrundet

gerne forskelsbehandle artikel fjorten knytter sig altid til andre artikler og tillægsprotokoller den står aldrig alene og det er sagligt og objektivt begrundet når man henviser

og det er det vi blandt andet har gjort i dette beslutningsforslag der er simpelt hen en klar retspraksis fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

sagligt begrundet

hvorfor har vi så forsøgt at benytte os af de her konventioner

er dansk folkeparti jo ikke specielt glade for konventioner og domstolsafgørelser men vi har faktisk

at fremsætte et forslag som imødekommer det som de fleste partier altid går efter er det inden for

der må jeg bare sige kære socialdemokrater at det er vildt skuffende

nogen måde bare et stykke af vejen

på det her område så til regeringen

justitsministeriet det skal en minister en minister skal have lovhjemmel og konventionspraksis på plads men jeg må dog også sige med den svage viden jeg har om området at justitsministeriets svar simpelt hen ikke

justitsministerium kan henvise til

i det svar som ministeren har fået fra justitsministeriet derfor vil vi i dansk folkeparti fortsat forfølge denne sag vi vil bede justitsministeriet om at komme med helt klare henvisninger til afgørelser der understøtter

henvisninger til afgørelser der understøtter at vi gerne må lave den her model modellen er meget

at man kun kan få tilskud til friskoler hvis fremmedsprogsundervisningen foregår på europæiske

og de sprog der findes i

lande og så kan der samtidig være en en undtagelse der kan være en dispensationsmulighed for sprog fra lande der erfaringsmæssigt ikke modarbejder

handler om vi ved ved at der er en lang række friskoler det er især muslimske friskoler som modarbejder integrationen hvor man har fundet ekstremt materiale hvor man har kontakter til ekstreme organisationer hvor der har været økonomisk svindel og hvor der simpelt hen ikke har været styr på tingene derfor er femten ud af ni og tyve

en eller anden form for tilsyn skærpet eller almindeligt tilsyn og to af de her skoler har endda mistet deres statstilskud

ud fra at der måske er flere på vej

så vil jeg bare afslutningsvis sige at det er et vigtigt samfundshensyn at sikre et sprogligt fællesskab i det danske samfund det er derfor vi er her i folketinget vores fremmeste opgave er at sikre et sprogligt fællesskab derudover er det selvfølgelig også vigtigt at man taler fremmedsprog det har altid været vigtigt for danskere at vi kan begå os på fremmedsprog og det vil man fortsat kunne med dette forslag det er et behjertet forsøg på inden for konventionens

sætte begrænsninger på ekstreme grupperingers forsøg på at udnytte friskoleloven at misbruge den tillid vi har over for borgere i dette land så de kan oprette friskoler

det skulle være mine sidste bemærkninger

give de skoler som herre alex ahrendtsen kritiserer endnu flere penge så det er hykleri at stå her

de her skoler der er sat under skærpet tilsyn har dansk folkeparti

regeringen og stort set alle de øvrige partier givet flere penge ikke færre penge når det så er sagt

jo ikke det grundlæggende problem altså bosnien hercegovina

kunne undervise på de sprog mens man ikke kan sidde en gruppe japanere og lave en friskole

jo ikke sammen medmindre man specifikt er på jagt efter at muslimer ikke må lave en friskole

noget problem vi synes man skal gå i skole med de danskere der er der og ellers skal man ikke have et offentligt tilskud

forskellen men forslaget løser

at der er koranundervisning på arabisk og at der er modersmålsundervisning på tyrkisk og arabisk det er jo blandt andet derfor at

jo bare udenomssnak

har været med til at hæve koblingsprocenten ja det har også reddet muslimske friskoler og ja det har dansk folkeparti været med til men det er jo ikke andet end udenomssnak

altså hvis i virkelig ville gøre noget ved de her muslimske friskoler som i ellers bliver ved med at sige i medierne

så kom dog ind i kampen jeg har holdt møder

lars aslan rasmussens kolleger og der er ikke kommet noget ud af det jeg har endda på dansk folkepartis vegne måttet fremsætte beslutningsforslag om halvtreds procentsreglen som socialdemokratiet i over et år har sagt at de ville gøre der er intet kommet ud af det og det er derfor det er så

albanere sætter sig sammen og laver en albansk skole med koranundervisning på albansk mens

det grundlæggende ikke om hvilken religion man har det handler om at man skal gå i skole med dem der bor i landet

skal alle friskoler have det også muslimske friskoler

altså fordi der er ni og tyve friskoler der har problemer skal det jo ikke afholde os fra at understøtte friskolesektoren i sin helhed

slattent af socialdemokratiet at de ikke vil hjælpe dansk folkeparti med så at komme dem til livs som virkelig udnytter systemet så opfinder herre lars aslan rasmussen albanske friskoler der findes jo ikke albanske friskoler

jeg helt enig i at det er vigtigt at kunne begå

mener er at det er arabisk og tyrkisk vi så ikke skal kunne begå os

man udbyder fremmedsprogsundervisning og modersmålsundervisning på arabisk og tyrkisk

gives dispensationsmuligheder og det er så ministeren der afgør

hvilke andre typer ud over europæiske sprog

og de dispensationsmuligheder

afhængigt af hvilken minister der så sidder i stolen mulighed for

man forventer ikke skaber integrationsproblemer og vi ved jo af erfaring at